af finanslovaftalen og formålet er at styrke den enkelte kommunes incitament til at overholde de økonomiske rammer for to tusind og elleve som er aftalt mellem kommunernes landsforening og regeringen siden to tusind og et har kommunerne fået tilført massivt flere penge til den borgernære service alene i år bruger vi fire og halvfjerds milliard kroner mere på den borgernære velfærd end hvis nyrupniveauet fra to tusind og et alene var videreført og prisreguleret det svarer i sig selv til at realvæksten i det offentlige forbrug har været på omkring en procent procent om året siden to tusind og et

vi også alle sammen er tvunget til derhjemme nemlig at skabe balance mellem indtægter og udgifter så gældsætningen sættes i bero og jeg kan på den baggrund meddele at vi i venstre kan støtte det fremsatte lovforslag

end økonomien der

er så få indtægter til kommunerne

nødsaget til at budgettere med mindre end det der egentlig

elleve til tretten skal kommunerne holde udgifterne i ro det vil sige at de kan opretholde det samme udgiftsniveau som i budget to tusind og ti men da niveauet i kommunernes regnskab for to tusind og ni ligger væsentligt over niveauet

måttet tilpasse deres budgetter sådan er det også derhjemme og jeg formoder at det også er sådan i herre rasmus prehns private økonomi

og sparekurs i en tid hvor kommunerne

færre indtægter det betyder jo altså at

lærerforening der fortæller at oven i at der allerede er afskediget

seks og tredive lærerstillinger er kommunerne ikke hårdt nok spændt for er det ikke utidigt at komme med yderligere sanktioner

nyrupregeringen lagde for dagen velfærdssamfund i dag bruger vi fire og halvfjerds

mere end nyrupregeringen brugte og derfor

har vi også et godt velfærdssamfund i dag men

hele tiden som kommune nødt til at se på sine indtægter og

at der i en lang række kommuner her i de kommende år

opretholde det samme antal lærerressourcer

det der pengene skal hen

set er udtryk for sund fornuft at man på den måde prioriterer og det glæder mig da at den socialdemokratiske ordfører

mener at der skal sættes tæring efter næring hvis man bare krævede at de rigeste i det her land

milliard kroner mere til velfærd

alle de nedskæringer ude i kommunerne så hvorfor er det man mener

ældre osv for at de rigeste kan få et endnu højere forbrug end de havde

gælde for de rigeste altså vi lever her

så er det vel ikke urimeligt at vi kigger på de udgifter vi har og får dem til at stemme med indtægterne særlig når det er at vi også i danmark har været igennem effekterne af en stor international økonomisk krise og der er faktum at kommunerne i to tusind og elleve vil have det samme til rådighed som de havde i budgettet for to tusind og ti det er et historisk højt udgiftsniveau i den offentlige sektor

end det nyrupregeringen lagde for dagen og som enhedslisten støttede tilbage i totusinde

tage sig at man ikke skal

men faktisk synes at man skal skifte ble efterhånden som der er behov for

det skal de have en dummebøde mens man altså mener at de rigeste i det her land skal have lov til i år at bruge syv

mere til eget privatforbrug

to tusind og ni det er et politisk valg og er jo meget klart jeg ved godt

og

særlig positiv for danmark vi har samtidig verdens største offentlige sektor jeg synes ærlig talt det fortæller allermest om enhedslisten hvis

mener det er udtryk for en dummebøde at man også i kommunerne skal sørge for at indtægterne passer

man laver nogle aftaler med kommunerne om hvad der skal gælde

aftaler er i min verden noget der går begge veje man har en aftale om at du yder noget og at jeg yder noget andet det vi har set i slutningen af to tusind og ti var jo at på et tidspunkt hvor kommunerne havde lagt budgetterne og hvor de havde fået pengene til at passe kom regeringen

sidste øjeblik i november december med ændringer der gjorde

ændret for eksempel ændringen af refusionerne på beskæftigelsesområdet som flyttede meget store beløb mellem kommunerne så mit spørgsmål er om regeringen er parat til at gøre

er der tradition for at man laver det der hedder en dut

i forhold til de ændringer der også aktuelt er sket på beskæftigelsesområdet har man jo

løsning med kommunernes landsforening herunder også at man selvfølgelig er nødt til at lade det element indgå i overvejelserne i forhold til den kommende justering af udligningsreformen så man dermed også ser på kommunerne under et og sikrer at de kommuner som måske kan have behov for en større kompensation så vil blive tilgodeset i forhold til de overvejelser som man lægger til grund i

er klar til at kigge på om er behov for yderligere kompensation til nogle kommuner efter det her lille kunstgreb med beskæftigelsesområdet så det vi mangler er

som vi har sagt i øvrigt i samarbejde med det radikale venstre dansk folkeparti og konservative

mistillid ufrihed og straf er hovedoverskrifterne i dette lovforslag

er en rekord i antallet af afskedigede skolelærere står og skal behandle det her

regeringen har regeringen og dansk folkeparti taler om at bekæmpe arbejdsløsheden men deres politik betyder at der skal afskediges adskillige folkeskolelærere og andre i den offentlige sektor regeringen og dansk folkeparti taler om en folkeskole i verdensklasse og alligevel

oplever eleverne færre timer og færre lærere til at undervise dem regeringen taler om at der skal være råd til både velfærd og skattelettelser

må landets kommuner reducere i velfærden både for børn ældre og socialt udsatte regeringen og dansk folkeparti siger et men gør noget andet regeringen er hverken optaget af beskæftigelse eller velfærd regeringen er

optaget af besparelser velfærdsforringelser og nu også yderligere sanktionsmekanismer der kan tvinge og disciplinere kommunerne til at udhule velfærden og spare på folkeskolen og reducere hjemmeplejen

flere skattelettelser som vi har set de konservative har været ude at love og også at indføre brugerbetaling velfærden skal presses i bund det er ikke længere siden end i maj to tusind og ti

vi sidst indførte en mulighed for at trække kommunerne i bloktilskuddet hvis de ikke holder sig inden for de aftalte nedskæringsrammer i januar i år kom regeringens forslag

om at gennemtvinge halvårsregnskaber og nu skal der så strammes op igen

sanktionsmekanismer fra socialdemokratisk side kan vi ikke forstå at regeringen og dansk

er mere optagede af at bekæmpe krisen sætte gang i hjulene og sikre en ordentlig folkeskole og ordentlig velfærd frem for at bruge krudtet på nye straffesanktioner straffesanktioner over for landets kommuner der i forvejen er ved at drukne i statsligt

er naturligvis enig i at kommunerne skal overholde deres budgetter selvfølgelig skal de det det er også derfor vi har noteret os at

i forhold til de budgetter de har lagt her faktisk har lagt sig under det der var aftalt det ser ud som om man i kommunerne er fuldt ud bevidste om at man skal sætte tæring efter næring men hos regeringen handler det altså mere om at at man vil sanktionere og udvise mistillid det vi siger fra

vil have vi bryder os ikke om sanktionspolitikken og slet ikke når kommunerne har en så stram og urealistisk økonomisk ramme at arbejde med i to tusind og elleve har kommunerne grundet ringe indtægter faktisk valgt at budgettere mindre end det aftalte der var simpelt hen ikke råd til andet

yderligere sanktioner nu hænger derfor slet slet ikke sammen

fra socialdemokratisk side kan vi ikke støtte det her forslag lovforslaget beskriver at der skal være mulighed for nogle korrektioner hvis visse forudsætninger ændrer sig men som også kommunernes landsforening er inde på

det meget uklart under hvilke forudsætninger der kan korrigeres og hvor der ikke kan korrigeres er der for eksempel taget højde

ville afskaffe momsfondet momsfondet der finansierer forskning

finansiere fremover det kommer midt i et budgetår er det den slags ting man har tænkt sig at korrigere for eller har man

af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne midt i et budgetår er det så også noget man vil tage højde for eller er

ting som ikke er særlig præcist beskrevet i forslaget her

det den forkerte kurs i en tid hvor velfærden er under hårdt pres så fra socialdemokratisk side kan vi ikke støtte

at man ikke kan tilslutte sig sanktionspolitikken

og tilslutte sig tvangspolitikken

er rigtigt at vi fra socialdemokratisk side naturligvis er meget optaget af miljø af klima af økologi

også optaget af at vores børn får sund mad så derfor

det der har været meldingen fra vores gode ordfører har været at det er en god idé med økologisk mad med økologiske indkøb

holdning at der skal være et kommunalt selvstyre

man lægger yderligere pres yderligere sanktioner

den forkerte vej at gå det der er brug for

at man har tillid til at kommunerne kan håndtere det her kommunerne er gået et stykke selv for at få styr på de her ting der er balance

utidigt at komme med yderligere sanktioner nu her midt i en tid hvor

vil tvangsregulere omkring økologiske radiser og alt muligt andet

en lektion mere om ugen anser

er jo at man satser på undervisningen at man sikrer at der bliver et løft af fagligheden i folkeskolen at der bliver bedre undervisning

også derfor vi er så bekymrede over at man nu på grund af meget stramme budgetter i kommunerne

fem hundrede lægges der op til at der skal afskediges her i august måned

er at man er nødt til at give lærerne en fyreseddel

nedskæringsramme kunne det jo være interessant at vide hvad det så er

fra to tusind og et under nyrup

eller er det niveauet fra to tusind og ni eller hvad det kunne være interessant at vide men men hvis vi nu

klare svar også fra regeringens eget finansministerium

hvis man skal have uforandret service

en vækst på omkring en procent når så regeringen siger vi skal have nulvækst er det jo det samme som at finansministeriet selv indrømmer at der bliver ringere velfærd

vores udgangspunkt med vores udspil en fair løsning

at sikre uforandret service vi ved godt at i en tid hvor

hvor man kan bruge endnu mere

holde velfærden på et niveau hvor man kan regne med at man får en lige så god folkeskole som man har haft tidligere

skal til at reducere i den det må i hvert fald være

økonomisk krise at vi holder

jeg til gengæld noteret mig at den politiske ordfører for socialdemokraterne har han udtalte i sidste uge hvis der er nogen der drømmer søde drømme om at vi bare vil sende flere penge ved kommunale kommunale budgetoverskridelser så glem det det sker ikke jeg gentager

at mulige matadorpenge man vil give til kommunerne

skal få indtægter og udgifter til at stemme det er jo udtryk for en uansvarlighed

det til stede at kommunerne også formår

at passe sammen

vi rent faktisk er i tæt dialog med vores partifæller i kommunerne og

gøre alt hvad man kan for at overholde sine egne budgetter

kan sikre ordentlig velfærd men vi regner da helt klart med at man overholder de her budgetter det er da også det man er optaget af i landets kommuner vi synes ikke vejen frem er sanktioner vi synes vejen frem er realistiske økonomiske rammer så vi ikke skal til at reducere i velfærden til at afskedige offentligt ansatte midt i en krisetid det er

ordførerne før mig konkludere at

hundrede og tolv men det er jo sådan som

venstres ordfører nævnte i sit indlæg

den aftale om økonomisk genopretning

som blev indgået tilbage i maj måned i to tusind og ti og det er en aftale som dansk folkeparti er en del af med forslaget her sikrer vi at det bliver sådan at det betingede bloktilskud bliver forhøjet til tre milliard kr og vi sikrer også at såfremt kommunerne har en budgetmæssig overskridelse når

modregning på tres procent af overskridelsen de

ser det som en absolut logisk konsekvens af at vi kan se mange år tilbage at der ikke har været en økonomisk tilfredsstillende styring jeg tror tallene viser at

det er derfor at vi også i kommunernes egen interesse

budgetter og samtidig laver en god budgetopfølgning i løbet af året

sådan som vi har set det i mange af de foregående år

fordi danmark har været i en gunstig økonomisk situation den finansielle situation har været meget meget bedre end

man skønner den vil være i de kommende år

at gøre hvad vi kan for at kommunerne også bliver

blandt andet ved at sikre at der er incitamenter som gør

er motiverede til at gøre alt hvad

kan for at overholde de budgetter

er et ganske fornuftigt forslag

vi er en del af og vi tror også på at når først kommunerne kommer i gang med det her

bedre budgetopfølgning i kommunerne

udtale sig om det her men med med de ord kan vi i hvert

at man overskrider budgetterne kan være at man faktisk gerne vil tage sig af de ældre i kommunen der har behov for det sikre at de kan blive ved med at få en god hjemmehjælp det kan være at der sker et trafikuheld så der er nogen i kommunen der bliver handicappet og får brug for døgnhjælp og det vil man gerne give dem men det betyder så at man overskrider budgettet hvorfor er det at dansk folkeparti synes at kommunerne skal have dummebøder hvis de prioriterer at give et ordentligt liv til kommunens borgere mens man synes det er fuldstændig rimeligt

milliard kroner højere end det privatforbrug

i to tusind og ni for det er hvad man giver dem i skattelettelser i år med dansk folkepartis

at fru line barfod er en af eksperterne i at blande mange ting sammen på en gang det er fru line barfod

dummebøder mennesker kød og blod trafikuheldsofre og så også hele diskussionen

grunden til at vi støtter det her lovforslag er

at sikre at der er en større sammenhæng

en kommune laver ud fra den drift man har ud fra den forventning man har og så de endelige regnskaber når

vi skal sikre den langsigtede sociale velfærd i det her land derfor støtter dansk folkeparti det her forslag vi tror på at det er noget som vil gøre kommunerne en tjeneste vi tror faktisk på at det er en god måde at gøre det på og derfor støtter vi det her forslag

hvad kommunerne har at budgettere ud fra

at gøre kommunerne en tjeneste men hvad med kommunernes borgere gør det de ældre en tjeneste at der bliver skåret yderligere ned i deres hjemmehjælp gør det de handicappede en tjeneste at de ikke kan få døgnhjælp hvis de har brug for det gør det børnene i vuggestuen en tjeneste

igen jeg fik ikke noget svar på hvorfor synes

end at man ruller skattelettelserne tilbage for de rigeste i det her land og siger i kan godt nøjes med det samme privatforbrug som i havde i to tusind og ni i behøver ikke at få syv

det skal ses på den lange bane og det betyder at hvis vi skal sikre velfærden

korte bane ved at skaffe ekstra ressourcer til hjemmehjælpere ekstra ressourcer til handicappede ekstra ressourcer til alle som er modtagere af sociale ydelser eller alt muligt andet her i samfundet

man bedriver offentlig forvaltning på herunder også hvordan man bruger skatteydernes penge

bruge ressourcer på at have økonomifolk ansat hvorfor skulle byrådene tage på budgetseminar

og hvor man ikke bliver kompenseret et hundrede procent

én forudsætning men pludselig trylleryllerylle

at vi har en udligningsprocent mellem kommunerne som også sikrer at skatten flytter sig derfra hvor folk betaler meget

det udvidede socialbalanceprincip som sikrer en fornuftig fordeling af de økonomiske byrder

bloktilskuddene tildelt derfor er det selvfølgelig sådan at når der kommer ændringer i løbet af et år

vil kommunerne under et blive tilgodeset med det samme beløb

dut princippet

sådan var det også under socialdemokratiske regeringer og sådan bliver det også hvis det skulle ske

få en rød regering i danmark igen

vil man bruge dut mekanismerne over for kommunerne og det ved man sådan set hele vejen gennem systemet

sådan har været i mange mange år

at der er nogle kommuner der taber og at der er nogle kommuner der vinder

men men så er i en situation hvor

at dut princippet kan betyde at man får mindre end det man havde regnet med ja

jeg håber selvfølgelig også at ordføreren er klar over

jeg tror ikke på at det bliver anderledes under en socialdemokratisk regering ordføreren var så inde på noget

med når nu en kommune har gjort alt hvad den kan jamen hvordan vil man definere ordene og sætningen

haft superoptimistiske

der er mange forskellige skøn i en kommune når man laver driftsbudgetterne

var klar over at ting hænger sammen ude i virkeligheden at når man har nogle udgifter og nogle indtægter der skal hænge sammen

vil sige hvis man har meget store udgifter på nogle områder hvor borgerne for eksempel har et retskrav på noget

så man kan ikke bare lave en fast ramme for nogle udgifter og sige

sammenhænge ude i virkeligheden som det ville være rart også afspejler sig

men nogle af udgifterne kan man jo godt styre så det jeg

næste år der giver nye udgifter og opgaver til kommunerne uden at der er en garanti for at den enkelte kommune også er fuldt kompenseret for det sådan

er der balance i tallene så er vi sikre på at

sådan vil det også være hvis vi går ind i nogle forskellige aftaler om ændringer af den måde

man går ind og lave lave beregninger af hvordan kommunerne skal tildeles driftsmidler

det håber jeg at fru meta fuglsang er klar over

folkeparti er enige om at finansieringsudvalget skal arbejde på at analysere hele det her område som er

alt muligt andet over for kommunerne for

en bedre udligning imellem de enkelte kommuner således at man også i de mindrebemidlede kommuner kan give den optimale service over for kommunernes borgere der ligger da et stort arbejde og jeg kan ikke give nogen garantier ud over at vi selvfølgelig indgår i de forhandlinger når de måtte komme og vi gør det selvfølgelig ud fra en sund positiv betragtning

jeg nu nok mener at jeg har min erfaring med i bagagen

baggrund som lokalpolitiker

mange af de her ting ude i de enkelte kommuner

og hvad ved jeg jeg snakker om at det her betyder at den enkelte kommune skal overholde sit budget for to tusind og elleve ellers bliver man straffet så det jeg

folkepartis bidrag til at det her kan lade sig gøre for kommunerne kan godt styre udgifterne et vist stykke

pålægge nogle opgaver som de faktisk

og der mangler jeg et udspil

går ind i for at gøre sin del af arbejdet for at kommunerne kan overholde det her og ikke bliver pålagt bøder

selv om vi måske ikke er enige i indholdet

kan for at give kommunerne de rette værktøjer til at have fokus på at der er større sammenhæng imellem når man laver et budget og når man står med det endelige regnskab i hånden vi kan se historikken siger efter mange mange års erfaring at der ikke er den store sammenhæng massive overskridelser

optimale velfærd den sociale velfærd også er til stede om ti år om femten år om tyve år

at kommunerne bliver bedre i stand til at overholde deres egne budgetter

lovforslag og andre lovforslag som vi har haft

tydeligt denne regerings holdning til kommunerne og samarbejdet mellem kommuner og regering det afspejler en holdning om

skal holdes i ørerne de skal kanøfles og man behøver ikke være så fin i kanten

aftaler man laver det forslag der ligger her skal styrke den enkelte kommunes incitament til at holde budgettet står der

det fremgår også af forslaget at det er helt centralt at kommunerne respekterer de indgåede aftaler med regeringen om økonomien

det siges af en regering der ikke selv er så god til at respektere de aftaler der er indgået med kommunerne

lagt budgetter for to tusind og elleve og som det fremgår af lovforslaget er der lagt budgetter der ikke en gang bruger rammen fuldt ud det kan de ikke så sent som i december to tusind og ti behandlede folketinget et lovforslag på beskæftigelsesområdet der flyttede flercifrede millionbeløb mellem kommunerne med virkning fra to tusind og elleve så meget respekterede man aftalen med kommunerne

forudsætningerne for budgetterne få uger før budgetåret startede nogle kommuner vandt på det andre tabte meget store beløb der var kompensation til

der var hårdest ramt delvis kompensation selvfølgelig og derudover står nogle kommuner formentlig med aftaler og forpligtelser der skal afvikles

så kort varsel at det ikke kan gøres på almindelige aftalevilkår så meget for at holde de økonomiske aftaler i slutningen af to tusind og ti behandlede vi et lovforslag der indebar at man nedlagde momsfondet det betød færre penge til forskning og efteruddannelse i kommunerne men direkte adspurgt siger ministeren at han forventer at kommunerne stadig vil forpligtelse og ikke svække på niveauet fordi det er så vigtigt med efteruddannelse og forskning så meget for at holde økonomiske aftaler aftaler om de forudsætninger kommunerne har for at fungere og nu skal kommunerne så straffes hvis de ikke kan holde budgettet

set med sf’s øjne er der skal være styr på økonomien der skal være aftaler med kommunerne hvor der er rammer for hvad der kan bruges af penge

ikke en samarbejdsmodel baseret på noget der ligner diktater til kommunerne og brug af straf som her det er ikke det sf ønsker for udvikling af kommunerne og udvikling af samarbejdet mellem regering og kommuner forpligtende aftaler skal være gensidigt forpligtende og samarbejdet skal være et reelt samarbejde

så skønt hvis den her regering tænkte på kvalitativ udvikling af den offentlige sektor tænkte i aftaler der baserede sig på hvor vi vil hen med den offentlige sektor

skaffe penge til at vi kunne have en velfungerende offentlig sektor det vil sige prøvede at skabe vækst og skabe et incitament til at vi fik en samfundsøkonomi der kunne bære en velfærdsudvikling som vi alle sammen gerne have det

regeringspartierne siger at

økonomirammerne bliver holdt eller ej men desværre ikke så meget opmærksomhed på hvad vi så gør for at få rammerne til at holde for det handler ikke kun om at tæske løs på nogle økonomiske rammer det handler om at

kræver fremsynethed det kræver engagement og iderigdom

frihed til kommunerne at man er parat til at aftale andre ting end det vi plejer

en økonomisk ramme som det var nemmere at holde

have betydelig flere handlemuligheder end de har i dag og dermed også nogle aftaler som det ville være betydelig nemmere at overholde

når der er tale om hvor mange ekstra milliarder der er brugt på kommunerne

er det for krav man lægger ud til kommunerne de krav kommunerne bliver mødt med i dag og som er meget udgiftskrævende er krav om afrapportering krav om dokumentation krav om tvungen konkurrenceudsættelse og udbud en lang række proceskrav dokumentationskrav og bureaukratiske krav

give nogle helt andre muligheder for udvikling af velfærd og omlægninger i den kommunale økonomi end det vi ser i dag

desværre ikke parat til sf kan ikke støtte forslaget som det ligger her

milliarder ind til at blive pumpet i kommunerne

er forpligtende og selvfølgelig skal man ikke afskaffe ethvert krav om dokumentation for hvad som helst men det vi skal gøre er at vi skal se på hvad det er der egentlig er nødvendigt at dokumentere og

der er nødvendigt at have som styringsredskaber i den offentlige sektor det mangler vi en diskussion om

de mange milliarder der bliver brugt her går rigtig mange ressourcer i kommunerne

administration og bureaukrati og beskæftigelsesområdet er et udmærket eksempel på et sted hvor så mange penge bliver brugt forkert i

at blive brugt på det der er meningen nemlig en en aktiveringsindsats som

er vi nødt til at kigge på for at frigøre de midler der er der og så skabe den nødvendige ramme og ikke en totalt overflødig ramme som bare skal holde fast på at

når man overtager magten her i kongeriget

virkeligheden er at der er en lang række instrumenter omkring styring som går på at man faktisk holder de aftaler der er indgået det der ligger i forslaget her er jo at man laver et bødesystem for overskridelse af nogle budgetter samtidig med at man fastholder at man ikke giver nogen garantier for noget som helst andet end at de forudsætninger kan ændre sig fuldstændig som de blev det i slutningen af to tusind og ti

starte med at sige at vi skal have nogle aftaler som vi

ethvert tiltag der kan tilskynde mådehold i det offentlige forbrug og især når det handler om et utilsigtet overforbrug i den offentlige sektor danmarks største problem er sammen med mangel på arbejdskraft at vi bruger for mange penge i den offentlige

to tusind og ni så vi at vi ikke bare brugte rigtig mange penge i den offentlige sektor og ude i kommunerne men også at der blev brugt flere penge end det var hensigten fra folketingets flertals side

der kan man jo godt have det synspunkt at man ønsker at vi skal have en endnu større offentlig sektor og at kommunerne skal have endnu flere penge det synspunkt er helt legitimt

legitimt at man mener at det ikke er nok at have verdens største offentlige sektor men at man skal distancere sig voldsomt fra

man kan også godt mene at man ikke overhovedet kan have en velfærdsstat medmindre verdens største offentlige sektor vokser endnu mere

umuligt for kommunerne at løse deres opgaver med verdenshistoriens største budgetter

to tusind og elleve hvor kommunerne aldrig har haft flere penge det er alt sammen et legitimt synspunkt

det jeg ikke kan forstå er hvis man mener at kommunerne skal bruge flere penge end der er vedtaget i folketinget det må være sådan at når der er et parlamentarisk flertal demokratisk valgt som træffer en beslutning om hvor stor rammen skal

kæmpe for at der skal føres en anden politik således at man poster endnu flere penge ud i

for en vis styring når der er truffet nogle demokratiske beslutninger om

er det ikke acceptabelt at der bliver brugt flere penge ved at man simpelt hen ikke respekterer den ramme som

ret vigtigt at man overholder

det vi forsøger med lovforslaget her er jo at sikre at budgetterne bliver overholdt det modsatte synspunkt at budgetter ikke skal overholdes har jeg meget vanskeligt ved at forstå også efter at have hørt oppositionsordførere

støtter lovforslaget og vi mener at det burde finde bred opbakning selv om

hvor store budgetterne skal være ude i

man overholde sine budgetter spørgsmålet er skal man straffes hvis det er at der kan være forskellige årsager til at forudsætningerne ændres så man kommer til at

den konservative ordfører taler om

konstatere at der bliver brugt en halv milliard mindre på folkeskolen i år

der lægges op til ret massive afskedigelser blandt skolelærere at der er færre timer til skoleeleverne at velfærden generelt bliver reduceret at der er ringere normeringer til børnene i børnehaverne at der er ringere hjemmehjælp er det et overforbrug

nævner men jeg kan afkræfte

næste gang skaffer penge til skattelettelser fremlægger vi fuldstændig åbent et finansieringsforslag til det ligesom vi

vi ønsker skattelettelser og vi ønsker også at man målretter velfærden i stedet for at give den til en masse mennesker som ikke har behov for den

fra folk i skat for at give dem til mennesker der ikke har behov eller endda for at give dem tilbage til dem selv i form af eksempelvis en børnecheck

enkelte tal men man kan heller ikke argumentere på den måde at man trækker et enkelt tal ud og så konkluderer derudfra at

i kommunerne når man ser på om kommunerne har fået færre eller flere penge

kommunerne har på deres samlede budget og der er fakta at

været større end det er i to tusind og elleve

reduceret lidt på folkeskolen fordi der er færre børn

alt sammen detaildiskussioner men det store billede er at kommunerne aldrig har

totusinde

ordfører så går i gang kommentere dem

det er der må være et virkelig centralt tal

have at ordføreren forholder sig til om det rent faktisk er sådan at kommunernes eget revisionsinstitut

til at presse kommunerne til ringere velfærd til en ringere folkeskole så kommer det til hænge sammen

når det er man presser den offentlige velfærd så meget i bund

element ud og så forsøger man derfra at konkludere noget om kommunernes samlede økonomi

jeg skal argumentere over for min arbejdsgiver at jeg har fået mindre i løn

sidste måned mit tøjbudget siger ikke noget om hvor mange penge jeg

løn mit tøjbudget siger noget om hvordan jeg har valgt at prioritere og når jeg skal se om min løn er faldet eller steget kigger jeg på det samlede beløb som jeg har fået udbetalt

fakta så kender jeg tilfældigvis de her tal fra folkeskolen fra min tid som uddannelsesordfører og der er sagen altså at undervisningsministeriet afviser de beregninger som kommunerne og danmarks lærerforening har fået lavet og siger at der ifølge danmarks statistik aldrig

brugt så mange kroner på folkeskolen som der blev i totusinde og

ned på de udgifter eller ej de skal følge loven

vi jo se blandt andet på folkeskoleområdet ved at mange kommuner slet ikke kan leve op til minimumstimetallet for eleverne

at herre rasmus jarlov ikke mener at det er fordi kommunalbestyrelsesmedlemmerne er dumme eller er onde eller er imod at skoleelever skal have undervisning det er faktisk fordi de er enormt pressede økonomisk fordi de samtidig er nødt til også at skære ned på børnehaverne skære

på vedligeholdelsen af vejene og så videre

kommunerne går ud og bruger en masse penge på andre områder

som konservative mener at kommunerne skal holde op med at give borgerne

der sidder i kommunalbestyrelserne på nogen måde er dumme eller onde og man forsøger selvfølgelig at gøre alt hvad man kan for at levere den

mulige service til borgerne

selvfølgelig altid er et

et krav om at man får mere og mere og vi kommer aldrig til at høre nogen mennesker som får pengene leveret af andre sige at de ikke har behov for de penge eller at de ikke gerne vil have endnu flere

nødt til at kunne prioritere ude omkring i kommunerne og når vi har verdens suverænt største offentlige budget

et niveau i de kommunale budgetter

være nok og så må man få det til at række ude i kommunerne

alliance med konservative om at åbne op for kommunal produktion det synes jeg bestemt vi skal snakke videre om men jeg synes faktisk ikke jeg fik noget svar fra herre rasmus jarlov på

de gør i dag er det ældreplejen der skal skæres yderligere skal man fjerne al den praktiske hjælp til ældre

hvis man skal kunne leve op de meget meget strikse krav som regeringen og dansk folkeparti stiller for at få råd til skattelettelser til de allerrigeste så hvad er det helt konkret for nogle velfærdsydelser som konservative ikke mener

behov for flere penge

jamen der er jo som udgangspunkt ikke noget behov for at skære

man har aldrig haft flere penge og man har lige så mange penge i år som man havde sidste år og derfor er der ikke noget behov for at man skal skære ned på ydelser ude i kommunerne man kan fastholde det niveau som man allerede

den her sang der kommer fra venstrefløjen om at

kan man fastholde den samme service men man kunne nu godt rundtomkring i kommunerne finde nogle penge til at forbedre sin service eksempelvis kunne man tage fat i sygefraværet som

at hente hvis man havde en bedre personalepolitik som gjorde at medarbejderne havde et bedre arbejdsmiljø og havde endnu mere lyst til at komme på arbejde

ordføreren om ordføreren anerkender at kommunernes mulighed for at overholde budgettet selvfølgelig afhænger af hvad de vælger at

af hvad folketinget siger de skal gøre

afhængig af hvad vi i folketingets

at hver gang vi pålægger kommunerne en ny opgave skal

det vil sige at borgerne har et retskrav på at

sig op og skælder ud hvis kommunerne ikke leverer til en svag familie eller til en handicappet der ikke

styrbart men får problemer på området for handicappede eller socialt udsatte

hvad den i øvrigt har selv om den overholder det hele

så klar til at afholde sig fra at skælde ud på den kommune hvis det viser sig at budgettet

lovkrav som vi vedtager her

rundtomkring i kommunerne som gør at kommunerne får nogle økonomiske udfordringer som de måske ikke lige havde regnet med

alle udgifter lige præcis lander på det beløb som man har budgetteret med fra

er nogle ting der vil være lidt dyrere og der er nogle ting der vil være lidt billigere hvis man så som venstrefløjen hopper med på at

skal man give flere penge så får vi hurtigt

vi kommer næppe til at høre fra de kommuner hvor der er ting der viser sig at være billigere end de havde forventet

vi nødt til at holde fast i at når man er en autonom enhed med sit eget kæmpestore budget skal man også kunne absorbere visse prisstigninger

kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke er dumme men ud over det

til stede i dag og jeg skal på ordførerens vegne meddele at radikale venstre ikke kan støtte lovforslaget og desuden på ordførerens vegne meddele følgende lovforslaget der har både vidtgående og principiel karakter har været sendt i høring fra den

tolvte januar to tusind og elleve en så omfattende og alvorlig sag får altså kun en uges høringsfrist

nogen samfundsmæssig debat om et så vigtigt lovforslag og det giver heller ikke mulighed for grundig debat hos de involverede i det her tilfælde de demokratisk valgte medlemmer af byråd og kommunalbestyrelser alene den fremgangsmåde er så uacceptabel at vi ikke kan lægge navn til den yderligere sanktionslovgivning desuden betyder lovforslaget indholdsmæssigt at kommunerne nu samlet må operere med en budgetusikkerhed på tre milliard det betyder i hver enkelt kommune et meget stort millionbeløb som man ikke ved budgetlægning i kommunerne aner om man kan råde over i budgetårene endvidere er lovforslaget skruet sådan sammen at det med sikkerhed vil komme til betyde at decentrale institutioner ikke længere kan vide om opsparede beløb fra et år til det næste stadig er til rådighed

den enkelte skole eller børnehave

for tilliden mellem kommunalbestyrelsen og de kommunale institutioners personale og brugere i det hele taget har vkos lovgivning gennem hele regeringsperioden vedrørende forholdet mellem stat og kommune være præget af kontrol detailstyring mistillid og centralisme det er en forkert styringsmetode fordi den fremmer uhensigtsmæssig adfærd og dårlige resultater vi er derfor ikke i tvivl om at en ny regering efter næste valg bør vaske tavlen ren og genskabe tilliden mellem kommuner regioner og staten vi afviser på det foreliggende grundlag lovforslaget på grund af den utilstedelige procedure og fordi lovforslaget vil fremme usikkerhed og mistillid

det her lovforslag vi er imod at man giver dummebøder til kommunerne vi er imod den politiske prioritering som regeringen og dansk folkeparti foretager hvor man hellere vil give skattelettelser i år til de allerrigeste i det her land

i forhold til hvad de samme mennesker betalte i skat i to tusind og ni hvis man havde valgt at sige at de rigeste i det her land skulle betale det samme i skat i år som de gjorde i to tusind og ni

alle de nedskæringer som vi ser i øjeblikket

vi hører jo argumentet fra regeringen og dansk folkeparti om at man skal gennemføre

fordi der skal være en sammenhæng mellem det budget

og det regnskab der kommer det man ikke siger et ord om

at det jo er regeringen og dansk folkeparti der fastlægger rammerne for budgettet det er regeringen og dansk folkeparti der dikterer hvor mange penge

har ude i kommunerne det er regeringen og dansk folkeparti der dikterer de love der er gældende for hvad kommunerne skal det er regeringen og dansk folkeparti der pålægger kommunerne at bruge en meget meget stor mængde af deres ressourcer på masser af unødvendig bureaukrati kontrol og administration og at indrette den offentlige sektor på en måde så den er gennemsyret af bureaukrati og kontrol i stedet for at borgere og ansatte sammen kan få lov til at udvikle velfærden

at vide at grunden til at man skal blive ved med at skære

man skal sikre velfærden det er bare meget svært at forstå at den bedste måde at bevare velfærdssamfundet på er ved at skære det væk i salamistykker vi synes langt hellere

som også den radikale ordfører var inde på at absurde system

ansatte og borgere sammen få lov til at tilrettelægge hvordan

det fuldstændig revolutionerende krav

ret til selv at bestemme hvad de vil have at spise de skal have ret til selv at bestemme hvad de vil have på af tøj og så videre

andet privat firma der kommer og pudser vinduer og en fra et tredje privat firma der kommer og støvsuger

der kommer i ens hjem og hjælper med de ting man nu har behov for og

før regeringen og dansk folkeparti kom og pålagde kommunerne at de skulle måle og veje alting og gøre det op i minutter for at private firmaer kunne byde ind og der skulle være et kæmpe bureaukrati omkring det der er ingen tvivl om at vi kunne spare masser i den offentlige sektor som kunne bruges til langt bedre velfærd

fik lov at slippe alle de gode ideer fri som

har men man vil altså langt hellere have at det hele skal måles og vejes fordi man har en ideologisk opfattelse af at hvis

det meget bedre end hvis de er ansat offentligt jeg synes at det vigtige må være

arbejdet gør man det ud fra at gøre det bedst muligt for borgerne dertil kommer så at det koster samfundet langt langt mere når man skærer

den basale velfærd når man skærer så dybt i

at vores børn får det meget sværere

altså også at mange af dem har det sværere i folkeskolen så koster det mange flere penge til specialundervisning i folkeskolen

hos regeringen og dansk folkeparti at man gennemfører nogle nedskæringer som kommer til at koste samfundet langt flere penge på lang sigt det må vi andre så tage os af når vi forhåbentlig meget snart får et nyt flertal og kan gå i gang med at investere i fremtiden i stedet for at

investere

jeg hører i det hele taget ordføreren kritisere

at og

flere ord på min drøm om at ældre skal have lov til selv at bestemme hvornår de står

have lov til selv at være med til at lave mad

frem for at det skal være mange forskellige fordi mange firmaer skal kunne byde ind

sådan kunne jeg godt tænke mig at vi indrettede det for vores ældre det er muligt at man gjorde det før regeringen og dansk folkeparti tvang kommunerne til at dele det hele op der gjorde

at ældre skal blive ved med at være mennesker der må bestemme i deres eget liv og som skal behandles med værdighed det er den drøm jeg har om hvordan tingene kunne være og det tror jeg faktisk på

kan sige noget som helst imod at de ældre selv skal

det så skal være nogle fra det offentlige der kommer og skal sørge for medicin skal sørge for

at det gerne må være den samme hjemmehjælper der leverer det hele den samme hjemmehjælper der tager sig af alt det som den ældre har behov for så behøver der ikke at komme så mange forskellige så behøver posten ikke komme susende op ad trappen og aflevere

en gang mad og så suse væk igen så kan det faktisk være hjemmehjælperen der kommer og er med til

lave det sammen eller det kan være at hjemmehjælperen sammen med den ældre går hen og er med til at lave mad sammen

man faktisk får en rigtig god oplevelse ud af maden sådan nogle ting kan de få mulighed for at gøre ude i kommunerne hvis man slipper det fri hvis man siger at kommunerne faktisk skal give lov til at de ansatte og borgerne bestemmer i deres eget liv og selv får lov til at tilrettelægge

bliver billigere for borgerne og det betyder at der bliver mere råd til mere service og mere velfærd det kan man ikke være imod at vi får mere velfærd for de samme

at det at man værdiansætter noget ude i kommunerne jo sagtens kan gå hånd i hånd med at man har frihed til at vælge hvordan det skal være så det er jo

lad mig så også sige at det der er helt afgørende her

at alle vi andre har frihed til at vælge hvilken leverandør der skal komme i vores hjem indtil vi bliver pensionister så vil enhedslisten have at

indførte retten til at ældre selv skulle kunne vælge hvem det var der skulle komme i deres hjem vi synes det er rigtig vigtigt at

den mulighed men vi kan ikke se nogen som helst grund til at hele ældreplejen skal tilrettelægges ud fra at alting skal måles og vejes for at private firmaer kan byde ind og at alting skal deles op i små bidder for at private firmaer kan byde ind det jeg taler om er hvordan

arbejdet så til det med udbud jeg har endnu ikke set

dokumentation for at udbud reelt er billigere tværtimod har jeg set masser af eksempler på at det er blevet langt dyrere og langt mere besværligt og bøvlet når man laver udbud plus

betyder at arbejdet skal tilrettelægges på en helt anden måde fordi alting skal måles og vejes og fordi man kun må gøre det der står i udbuddet

uden problemer bliver sendt i udbud

interessant at høre det der med at det er helt

vælge om man vil stå op en time tidligere eller senere fordi alting er blevet så ufleksibelt

det siger enhedslisten det er visionen men er fru line barfod klar over at en sådan rød regering forudsætter at man er sammen med

der skal være fuldstændig krystalklare minimumsstandarder minimumsregler for alting ned i mindste detalje er man klar over det er

få overbevist om at mere frihed det er da to modsætninger

regeringen indimellem kommer med forslag om jeg synes tværtimod ældre skal have frihed derfor har jeg adskillige gange her i folketinget fremsat et forslag om at man skal sikre ældre ret til at bestemme i deres eget liv vi har kaldt det ti rettigheder der kunne godt være

have ret til at bestemme hvornår de vil sove det forslag har socialdemokraterne rent faktisk sagt at de tilslutter sig intentionerne i altså det forslag om at man skal have ret til selv at bestemme i sit eget liv og at vi skal lave nogle forsøg hvor ældreplejen bliver tilrettelagt ud fra det

er da godt at der er nogle der holder sammen på danmark det er da godt at der er nogle som vil sikre at udgifterne ikke bare løber løbsk det er da godt at der er et flertal i folketinget som i samarbejde med kommunerne vil værne nationen og vores økonomi imod en gentagelse af de store overskridelser der har været i to tusind og ni og to tusind og ti når man hører på denne debat og på indvendingerne imod dette faste men milde og velbegrundede sanktionsregime som vi her drøfter bliver man virkelig nervøs ved at tænke på alternativet

og ved at tænke på det bundløse hul der i forvejen er i i oppositionens økonomiske planer som jo her bliver endnu dybere hvis man ikke vil have styr på de kommunale udgiftsstigninger

nogle har talt om at hvis forudsætningerne ændres skal man da så ikke kunne bruge flere penge end man havde regnet med

det udvidede totalbalanceprincip fortsat gælder hvis for eksempel regeringen og folketinget beslutter et eller andet som kommunerne ikke havde regnet med

men hvis det er noget som kommunerne selv har skyld i eller som ligger inden for det som kommunerne selv skal styre ja så skal det altså holdes inden for rammen så spørger fru meta fuglsang og andre jamen der sker jo så meget uforudset og hvad skal man så gøre svaret er man skal gøre sådan som kommunerne netop er i gang med at gøre for de har nemlig underbudgetteret

under det aftalte derved har de fået en buffer og den buffer er deres det er også løsningen for den enkelte kommune som er bekymret for om der nu på børneområdet specialområdet eller andre steder kan komme en ekstra udgift man ikke havde regnet med det man gør i den kommunale økonomi er det samme som man gør i den private økonomi man har en buffer man har lidt på kistebunden til uforudsete udgifter hvad ellers

ville være skønt hvis vi havde en regering der skabte vækst så er det bare jeg tænker på s sf’s

de skaber stigende skatter de reducerer den private sektor skaber det vækst ikke engang det radikale venstre kan jo tilslutte sig s sf’s planer og man vil ikke skaffe arbejdskraft til den vækst for man vil ikke røre ved efterlønnen så jeg vil slutte som jeg startede hvor er det godt for danmark at der er nogle der holder styr på landet på økonomien

jeg godt dementere hvad der her er blevet beskrevet som et dårligt samarbejde mellem regeringen og kommunerne

jeg været indenrigsminister i et år og jeg har ikke oplevet noget dårligt samarbejdet mellem regeringen og kommunerne

som herre manu sareen har hæftet sig ved

kunne det jo være fordi der var gået en lang lang proces forud hvor der også har været en dialog mon ikke

ikke kommunernes landsforening høringssvar havde været noget mere hidsigt så skal vi nu ikke tage det helt roligt der er slet ikke det postyr i den kommunale verden som man her beskriver der er en udtalt forandringsparathed i kommunerne der er en udtalt vilje til nu at holde budgetterne og i kommunernes landsforening er der stor bevidsthed om

moment hvad er så fremtiden for kommunernes landsforening den har også interesse i at aftaler med regeringen bliver overholdt for ellers gider fremtidige fremtidige regeringer jo ikke forhandle

og være glade for at der tilsyneladende nu er langt bedre styr på de kommunale udgifter end der

og at vi har fået forandringsparathed og ansvarsbevidsthed i kommunerne dem vil jeg godt takke for at vi nu på vej

der bakkes op af kommunernes landsforening jeg står her med høringssvaret hvor ord som stærkt problematisk

uforbrugte midler mellem årene på institutionsniveau det er jo det vigtigste budskab i høringssvaret og det må vi selvfølgelig se på men

i lyset af de overskridelser vi har haft så er det nok ikke tiden

problemet med om budgetterne bliver overholdt så jeg tror det er klogt i situationen at gøre det vi nu gør samtidig med at vi lytter til kommunernes landsforenings ønsker på længere sigt om større fleksibilitet på institutionsniveau

glæder mig at ministeren roser kommunerne for at have taget forholdsregler i forhold til økonomien at have budgetteret

når ministeren står og roser kommunerne for allerede at gøre det der er

nødvendige hvorfor ikke arbejde med tillid frem for kontrol

måske er overskridelser af samme størrelsesorden det er jo fuldstændig uholdbart i længden og det problem har herre rasmus prehn og s sf intet svar på og det har de demonstreret i dag hvor de har klædt sig nøgne i alles påsyn de har intet svar det har vi det er det vi behandler

er måske smart lige at fastslå at anonyme vidner jo trods alt ikke er mere anonyme end at de er kendt af både politiet

anklagemyndigheden af dommerne og af den tiltaltes forsvarer de er ikke at forveksle med meddelere som ringer anonymt og forbliver anonyme

livet i de kriminelle miljøer bliver mere og mere råt mere og mere barsk flere og flere trues til at undlade at vidne og det er altså ikke særlig godt for vores retstilstand vi oplever sager som simpelt hen ikke kan afdækkes tiltalte der ikke kan dømmes fordi der

vidner der tør stå frem der tør

hvor de til gengæld altså de tiltalte har deres egen

dummebøder i deres egen særlige ret og hvor der ikke er nogen retstilstand overhovedet før var det sådan at

man kunne anonymisere

forholdet mellem den tiltalte og og vidnet var totalt tilfældigt altså hvis for eksempel en nonne havde overværet en skudduel mellem to rockere

til at vidne nu lægges der op til at også vidner

bruges som anonyme vidner men det skal stadig væk være ubestridt

at vidnets anonymitet ikke får indflydelse på selve sagen altså at der ikke overhovedet er noget optræk

til at man kan anklage vidnet for at udøve

bliver det også sådan at anonymiseringen afgøres af retten i den enkelte sag

jo stadig væk straffelovens § en hundrede og fire og tres hvor der er fire års fængsel i strafferammen for at vidne falsk og så er der

yderligere seks års fængsel i strafferammen for falsk anklage så det her med bare lige at føle sig kaldet til at

så skal jeg nok få ham ned med nakken for noget han ikke har gjort er stadig væk ikke særlig

der gives også mulighed for at retten selvfølgelig

er det jo sådan at man også får mulighed for at den tiltalte føres ud mens vidnet afgiver sin forklaring for ellers

ikke meget tilbage i den anonymitet

konkrete sager

var nødvendigt altså det fremgår jo også klart

tale at der er nogle betænkeligheder ved det her forslag at

er nogle retssikkerhedsmæssige problemer så hvad er grunden til at man mener at det faktisk er nødvendigt at indføre det her

jeg har ikke i lovforslaget kunnet finde nogen dokumentation for at det skulle være nødvendigt

bliver truet og det er jo svært

tilbage det er jo sådan at politiet tit må

sådan at det er en meget meget svær kunst at få mange til at

kan garantere vidnerne den anonymitet

bliver kvalt for tidligt faktisk allerede i fødslen

narkosager og hvis der er noget der i mine øjne er noget forbandet svineri

der har vi jo rigeligt med ofre så så jeg er helt klart på på den side

vi skal have dømt flest muligt for for for eksempel narkohandel

være for nogle situationer

har man været ude at lave en undersøgelse er det politiet der har bedt om at få

anklagemyndigheden eller hvad er ligger bag at man nu kommer med det her forslag hvor man går videre sidst man udvidede det sagde man at det var tilfældige mennesker nu udvider man det så det jo også kan være nogle der er i miljøet

så hvor er det behovet kommer fra

vidner er og hvor mange sager der går til fordi de

frem til retten så der er masser af eksempler jeg tør ikke sige om der er lavet en egentlig større filosofisk undersøgelse men jeg

er undersøgelse nok så så jeg

er der jo altså stadig væk muligheden

det her vidne for vidnet skal afhøres til bunds

jamen du er nok et godt vidne for du ønsker ham dømt altså politiet skal ud over at afhøre vidnet også kunne dokumentere meget af det han siger

en seks årig strafferamme hvis der er en der forsøger

er ikke bare bare sjov at være vidne og det er slet ikke

at tillade anonyme vidner er altid noget man skal

man står i et retssikkerhedsmæssigt dilemma når man bevæger sig derud

syv og firs tilladt at man kunne vidne anonymt det vil sige at

to tusind og to blev det så fuldstændig anonymiseret

i særlige tilfælde hvor retten har vurderet at der

trusselsbillede hvor vidneudsagnet ikke

på tiltaltes mulighed for et forsvar

har kunnet få lov til at vidne anonymt den mulighed for at vidne anonymt

men lad det nu være op til domstolene at foretage en samlet vurdering

altså gør sig gældende nemlig at det ikke går ud over tiltaltes mulighed for at have et forsvar og at der er et hensyn til vidnets sikkerhed som har afgørende betydning

det bliver ikke brugt særlig meget og heldigvis for det

hvor det er nødvendigt af hensyn til at få vidner til at turde stille sig frem og vidne

foranstaltninger i forhold til hvordan man alligevel har indsigt i vidnets identitet

om den frygt der er blevet

man kan sige at det er nogle helt fundamentale retspolitiske principper om man har adgang til

hvor vidner ellers ville være bange for at

er i orden at domstolene nu bliver bemyndiget til

bandekrigen raser igen rockere og ikke mindst indvandrerbander dominerer hele boligkvarterer ja nærmest hele bydele og holder dem i et frygtens greb

og udøver et gadens parlament i en sådan grad at selv brandvæsenet ikke længere kan passe sit slukningsarbejde i fred uden at risikere at blive mødt med stenkast og det

hvor vidnetrusler næppe var et begreb som medierne beskæftigede sig med respekten for politi myndigheder og sågar

er i hastigt forfald og man kan ikke længere føle sig sikker hvis først banderne klanerne eller rockerne har set sig sure på en gevinsten ved at vidne er forsvindende lille i forhold til risikoen i de tilfælde hvor man er oppe mod nogle stærke kræfter og anonyme vidner er selvfølgelig noget vi ønsker at benytte når vi er oppe imod disse stærke kræfter

som ingen midler skyr

fundament bliver truet når helt almindelige mennesker ikke længere tør vidne når de har været udsat for overfald eller overværet skyderier trusler eller anden form for dominansadfærd

meget meget vigtigt at vi får gjort det nemmere politiet for anklagemyndigheden at benytte anonyme vidner i sager der omhandler organiseret eller grov kriminalitet og hvor vidnet risikerer at blive udsat for personlig forfølgelse når gerningsmanden eller gerningsmændene opdager vidnets identitet valget er egentlig ret simpelt vil vi bevare retssamfundet eller vil vi lade trusselskulturen vinde for det vil altid være nemmere at intimidere et vidne der i sagens natur er alene og ubeskyttet hvis man tilhører en gruppering der er stærk og kynisk nok end det er for samfundet at beskytte vidnet bagefter med andre ord tror vi

har gennemskuet at vidnetrusler kan spare dem for mange års afsoning da vidnerne ikke har en kinamands chance

bagefter og samtidig ofte ingen særlig gevinst har ved at vidne i dansk folkepartis optik er det helt afgørende at vi får sikret brugen af anonyme vidner i de sager hvor det så åbenlyst er potentielt meget farligt at vidne vi mener ikke at det skal være reglen men derimod stadig undtagelsen at der benyttes anonyme vidner men muligheden skal selvfølgelig udbygges

sejrer de kriminelle som vi jo ved ofte har alt for meget tid og

stort incitament til at bedrive deres

blot forsøger at passe sin daglige dont uden mulighed for at undgå forfølgelse

vigtigt at retssalene udbygges så de gøres i stand til at huse anonyme vidner som måske også i højere grad bør videoafhøres

venter på at komme ind og vidne eller

i den situation er det selvfølgelig altid vigtigt at vi sørger for at alle der er i salen tilhørere osv

med flere selvfølgelig skal respektere vidneanonymiteten og overveje om ikke

mere komplekse sager om organiseret

afgørende at muligheden for at benytte de her anonyme vidner

under udvalgsbehandlingen det er ikke spørgsmål som har afgørende indflydelse på om dansk

ja eller nej til forslaget for vi støtter det men der er nogle ting vi meget gerne vil have afklaret

brugen af anonyme vidner blandt andet fordi det har været ualmindelig svært for politiet at knække mange af skudepisoderne årsagen er den at det er svært at få folk til at tale eller vidne i et miljø hvor det kan være forbundet med stor personlig risiko at åbne munden lovforslaget medfører en udvidelse af muligheden for at bruge anonymiteten i andre tilfælde end når der er tale om tilfældighedsvidner det rejser naturligt nok spørgsmål

når den tiltalte har en berøringsflade med vidnet men ikke kan få at vide hvem vidnet er være svært at forsvare sig mod beskyldninger som fra vidnets side

være motiveret af jalousi penge eller et

når det vurderes som uden betydning for tiltaltes forsvar og at det er domstolene der lægger den vurdering vi er imidlertid opmærksomme på den kritik der er i en del af høringssvarene primært fra advokater der påpeger det retssikkerhedsmæssigt betænkelige i at tiltalte ikke ved hvorfra et vidneudsagn kommer så han kan imødegå det derfor finder vi også at der er god grund til at holde øje med brugen af den nye bestemmelse vi er klar over at den ikke indeholder en motorvej i forhold til nye sager men det er for os afgørende at vi i retsudvalget kan følge om der skulle opstå væsentlige problemer vi ønsker derfor en årlig indberetningsordning og høring af advokater og en større forskningsmæssig kontrol efter tre år vi håber på ministerens velvilje i den forbindelse særlig set i det lys at lovforslaget ikke har været forbi straffelovrådet

selv krævet handling i forhold til at sikre vidner bedre men vi kunne godt have tænkt os at ministeren havde fremlagt en strategi for at støtte vidner i den åbne retspleje det er af afgørende betydning at man kan støtte disse i lokalsamfundet så alle kan se at det nytter

er muligt at stå op imod eksempelvis bander hvis vi skal have bugt med kriminaliteten er det helt nødvendigt at få civilsamfundet til at sige fra vi kan støtte lovforslaget under de nævnte betingelser

vi kan få sandheden frem det er samtidig selvfølgelig også helt afgørende at den der er tiltalt for en gerning har

for at forsvare sig imod det

er tiltalt for og de vidneudsagn der kommer den balance skal der selvfølgelig være i et retssamfund vi har jo forbedret vidnernes

beskyttelse på den måde at vi har skærpet straffene for

vi lægger meget vægt på at vi tager hånd om vidnerne og beskytter vidnerne

for at vidnerne kan og vil og tør stå frem og vidne når de har oplevet det ene eller det andet men der er også nogle situationer hvor vi bliver nødt til at se i øjnene at det kan være nødvendigt at et vidne er anonymt nemlig i de situationer hvor man på forhånd at det vidne vil komme til at lide overlast hvis det er sådan at tiltalte bliver bekendt med hvem det er der har vidnet eller i hvert fald at der er en meget stor sandsynlighed for at det vil ske for år tilbage

det blev muligt at føre vidner i nogle ganske få tilfælde og kun hvis det var sådan at der var tale om tilfældighedsvidner

fru jensen tilfældigvis kom forbi et tilfældigt sted hvor der var sket en forbrydelse og i øvrigt overhovedet noget med det at gøre men hvor

kan frygte for at der vil ske overgreb af den ene eller

kan man så benytte anonyme vidner det bliver så udvidet med lovforslaget her og det synes vi er påkrævet og nødvendigt desværre

også de vidner som har en eller en form for tilknytning til eller forbindelse med tiltalte

mulighed for at vidne anonymt selvfølgelig under de samme strenge bestemmelser om

være sådan at det får betydning for tiltaltes forsvar tiltalte skal til stadighed kunne forsvare sig imod det der bliver sagt

af hensyn til vidnets sikkerhed

muligheden og der hvor jeg især ser en mulighed for at benytte den her bestemmelse er jo i den bandekonflikt rockerkonflikt vi har hvor indvandrerbander og rockere slås med hinanden og hvor vi jo gør alt hvad vi kan for at have en exitstrategi for de bandemedlemmer der gerne vil ud af det her miljø

men i dag er det jo meget meget betænkeligt for sådan at turde gøre

vi har jo alle et ønske om at standse

får en straf at de kommer ind at ruske tremmer men forudsætningen for det kan altså være at der er nogle der tør og vil vidne

er på vej ud af det og gerne vil have lov til at fortælle sandheden om hvad der foregår så kan det være nødvendigt

sørger for at et sådant vidne får lov til at være anonymt men altså selvfølgelig stadig væk kun under betingelse af at det er uden betydning for tiltaltes mulighed for at forsvare sig selv

domstolene skal vurdere i den konkrete situation alle forhold taget i betragtning er det nødvendigt og er det forsvarligt

vi laver den her lille udvidelse af muligheden for brug af anonyme vidner og for at understrege at der kun er tale om en lille udvidelse af muligheden ja så står der oven i købet i forslaget at det forudsættes at

bestemmelse kun undtagelsesvis vil blive benyttet dermed er retssikkerheden sikret både

for tiltalte vi kan støtte

få stoppet at nogle mennesker lever i frygt derfor vil jeg bare gerne høre om ikke den konservative ordfører tror

få flere til at stå frem og sige nej til det her bandemiljø

får nogle succeshistorier hvis vi faktisk har nogle der står frem og siger nej

en tydelig og klar beskyttelse vi hører meget om hvor meget tegneren kurt westergaard bliver beskyttet fordi vi betragter det som et symbol på demokratiet hvis vi nu i større omfang begyndte at sige

ville der måske være flere der sagde nej

banderne og som også ville stå frem og vidne frem for at vi

anonyme vidner og vidnebeskyttelsesprogrammer hvor folk skal opgive hele deres liv og komme hen et andet sted og så videre burde vi ikke som samfund sige

så alle andre kan se at det kan lade sig gøre at det kan betale sig

en god grund til at man gør det vi skal sørge for at vidner

at sikre at vidner kan vil og tør stå frem og fortælle hvad de har oplevet

også bliver dømt skyldige i det de har gjort men det ene udelukker jo ikke det andet for vi kan sagtens gøre hvad vi kan for at få nogle nye succeshistorier frem vi kan gøre alt hvad vi kan og

for at beskytte vidner med vidnebeskyttelsesprogrammer i yderste konsekvens sørge for at folk skifter fuldstændig identitet

og besværligt men det kan lade sig gøre alt det gør man jo i forvejen det som lovforslaget her går ud på er at vi udvider den mulighed der blev indført for otte ni år siden med at bruge anonyme vidner til at det ikke kun er tilfældighedsvidner

være nogle som er i nærheden af tiltalte måske har været medlem af den samme klub eller en rivaliserende klub

på at beskytte en der har tegnet en tegning fordi vi siger det er et symbol på demokratiet hvorfor er det så at vi ikke også siger når nogen vil stå frem og tage afstand fra banderne vil vidne imod dem så er det også vigtigt for vores demokrati og derfor beskytter vi også dem og sikrer dem mod at de lider overlast hvorfor er det ikke

historie som vi virkelig bringer frem

hvis et vidne står frem med fuldt navn identitet og efterfølgende

have en ny identitet et nyt liv

meget meget omfattende specielt her i landet for man vil i stort set alle tilfælde være nødt til at forlade familie venner bekendte arbejde omgangskreds alt og rejse langt langt væk for at gemme sig

ikke at lide overlast når man har vidnet det kan man gøre i nogle situationer det kan være nødvendigt i nogle situationer men her gør vi det altså muligt at man mens man afgiver sin vidneforklaring

anonym det betyder at man efterfølgende

blive i det arbejde man har den familie man har der hvor man bor der kan man blive i tryghed så de to ting

konsekvens nogle gange er det den ene løsning der

den anden vi ønsker at gøre det muligt at man der hvor man vidner har muligheden for i helt

at ødelægge den gode stemning og den konsensus der har dannet sig om

lovforslaget er jo som vi også har hørt at indføre en udvidet adgang

baggrunden for forslaget er de samme grundlæggende hensyn som ligger bag de gældende regler i retsplejeloven om adgangen til at anvende anonyme vidner

fuldstændig uacceptabelt hvis et vidne bliver udsat for trusler og repressalier og det er alle herinde også enige om det sidste kan vi ikke være uenige om men spørgsmålet er vel om der er proportioner i udsagnet holdt op imod en så vidtgående lovændring det er af afgørende betydning at vidner beskyttes mod

men hensynet må og skal altid afvejes

tiltaltes mulighed for varetagelse af sit forsvar og dette hensyn er måske vigtigere end nogen sinde når der er tale om en udvidelse af adgangen til at føre anonyme vidner hele vores grundopfattelse af retssystemet bygger på en retssikkerhed og hvis man kan få

bandemedlem til at vidne hvor motivet måske kan være hævn så er det en trussel mod den retssikkerhed

dybt problematisk at man ikke ved

nu måtte ligge bag man indskrænker faktisk tiltaltes retssikkerhed

jeg ved at vi selvfølgelig ikke kan lide dem

og skal være lige for loven også dem som vi ikke bryder os om normalt har de grupper som

det her lovforslag hovedsagelig er rettet mod ikke den store troværdighed men når det handler om at få dem til at vidne anonymt mod hinanden

stor forskel

en masse hævnmotiver bag det kan være

lukrative hashmarked der er opstået i københavn og omegn og også andre steder i landet eller det store narkomarked

det som vi er foruroligede over men hele præmissen for forslaget er som jeg

med at sige en beskyttelse af vidner samt en afvejning af proportionerne

lovændringen

at det hører til sjældenhederne at at der sker noget med vidnerne

er snarere at der er rigtig mange vidner der er nervøse og det kan jeg sagtens sætte mig ind i det kan jeg sagtens forstå

til sjældenhederne at der sker noget med vidnerne

rigtig rigtig mange i høringssvarene har vendt tommelfingeren

der ikke er nogen reel dokumentation for hvor mange

tale om men jeg må da ærligt sige at jeg er rigtig glad for at stort set alle de ordførere denne talerstol har sagt at der er en masse forbehold

synes jeg virker rigtig rigtig betryggende

man kunne lave en slags evaluering efter tre år

fornuftigt så

hvert fald noget fornuft men vi kan ikke

inden man vurderer om et

en narkosag

en efterforskning af den mand man

man har lavet efterforskning på narkohandleren så tager man altså ikke en

ham i retten medmindre han er dømt i samme sag og det er dokumenteret helt klart at

nu er det jo også sådan

læst op i retssalen

kan tiltalte stadig væk tage til genmæle

et vidne siger bliver undersøgt så der er rigeligt med

overraskelse for faktisk har det radikale venstre været imod brugen af anonyme vidner siden nitten tre og firs i

jeg har fået at vide men det er fuldstændig korrekt

også rigtigt den sikkerhed er der jo at man bliver undersøgt

det lytter jeg også til og jeg har også hørt at ordføreren

ordføreren har jo beskæftiget sig med det men omvendt vil

lov til at sige at de mennesker vi taler om kender jeg også rigtig meget til og jeg ved at man sagtens kunne finde på at spekulere i det her

at stå frem fordi

jo vi ved godt at det her er omfattende

ligesom ved hvor vi har de radikale henne

lagt mærke til at der står at forudsætningen er at det er uden betydning for tiltaltes forsvar uden

men jeg har også læst at forsvareren ikke kan oplyse tiltalte om hvem

og det er lige præcis den problemstilling som vi rejser lige nu og som

vidne til en meget meget alvorlig forbrydelse

med meget stor sandsynlighed at blive slået ihjel det har den konsekvens at herre manu

bliver nødt til at skifte identitet skippe arbejdet vennerne familien

jo ikke det det handler om

handler om relationen mellem de to og om der kunne være et hævnmotiv

tilfældigvis bliver vidne til et mord eller

kan være et hævnmotiv eller om man kunne spekulere i at man gerne vil ind på et marked og så videre

det handler om at

påpeger også i dag men jeg har da lige lyst til

der bemærkning om at vi ikke har tillid til domstolene

det er jo lige præcis det vi har hvis man læser høringssvarene

det der egentlig sker med vidnerne og så den her

voldsomme lovændring der er så jo vi har netop tillid

noget grundlag for at vurdere

viden om hvilket bekendtskab der er mellem den tiltalte og vidnet domstolene har ikke kendskab til om vidnet er en der for eksempel ønsker at få skaffet en rival af vejen

selv kan overtage hashmarkedet eller narkomarkedet den viden er det kun den tiltalte der har og derfor har domstolene ikke mulighed for at vurdere om der vil være problemer i at tillade vidneførslen eller ej og når

ikke en reel mulighed for at forsvare sig mod den forklaring vidnet kommer med derfor er enhedslisten imod anonyme vidner

mener det er fuldstændig afgørende at vi faktisk får sat ind langt bedre end vi gør i dag i forhold til banderne

mener det er på tide vi i danmark går skridtet videre og siger at man ikke skal forlade sit eget liv jeg er fuldstændig enig med herre tom behnke i de forfærdelige konsekvenser det kan have hvis man skal forlade sit eget liv og især hvis man har familie som så også skal forlade hele deres liv jeg mener vi i dag er så rigt et samfund og er nået så langt

der skal have ændringer i sit liv det kræver at vi sætter de fornødne ressourcer af til at beskytte folk men jeg tror altså på at hvis vi gik ud i lokalområderne

at sige til butiksejere kioskejere og andre derude at hvis

til at være med til at støtte op

at man for alvor får sagt at vi ikke vil finde os i

mener faktisk

vi vil gå ud og bruge de mange ressourcer det vil koste at beskytte dem der vidner

og finde sig i det der foregår eller

være parat til at få ændret sit liv der var en historie sidste år om en ung mand der sagde nej til at være med i en bande og være med i kriminalitet det betød at han selv og hele hans familie måtte blive inde i deres lejlighed på vesterbro indtil politiet havde fået skaffet dem en helt ny tilværelse et helt andet sted

for hans eget liv men for hele hans familie de skulle rykkes op med rode og have et helt andet liv det mener jeg vi skal stoppe vi skal forlange at de kan blive ved at være i deres eget liv og så må det være de andre vi går efter og det

og det tror jeg kun på kan ske hvis vi holder op med at gå ad den her vej med at tro at vi bare kan klare det ved at indskrænke retssikkerheden men i stedet begynder at vise at demokratiet faktisk er stærkt og at vi kan en hel masse og at vi beskytter dem der siger fra det mener jeg er det der skal til jeg er fuldstændig enig i at exitprogrammet i københavns kommune er en rigtig god start på

skal vi have meget mere af der skal gøres mere i den retning og også i andre kommuner end københavns kommune vi skal indrette domstolene så vidner ikke risikerer at møde de tiltalte og deres venner og dem der giver tiltalte opbakning i selve retten

der masser af gange råbt på fra domstolenes og fra advokaternes side man skal kunne sikre at der er forskellige indgange og forskellige venterum og så videre der er masser af ting vi kan gøre for at undgå de ubehagelige situationer vi kan indføre vidnetanter som

man har i sverige der tager sig af vidnerne og forklarer dem hvad der foregår og giver dem noget

at give klar opbakning til dem der siger fra

den beskyttelse der skal til fra samfundets side

lige spørgsmålet skal

det

kommer med belastende oplysninger i retten så kan forsvareren til den tiltalte jo

således at underbygges med dokumentation det er jo som jeg også sagde til

er fru line barfod klar over at det koster syv årsværk bare

et enkelt vidne med en politimand

hele døgnet er fru line barfod

give cirka tre million

er at kunne snakke med den tiltalte om det fordi den tiltalte

har noget andet viden og det må forsvareren

det bliver meget svært når man ikke må tale med den tiltalte og ikke må fortælle hvem vidnet er derfor gør det arbejdet meget meget sværere og derfor er risikoen for at vi får nogle forkerte domme større i forhold til politibeskyttelse

det koster det var også det jeg sagde jeg mener faktisk at vi som demokratisk samfund skal være parat til at bruge de ressourcer på politibeskyttelse og jeg ville synes at det var fantastisk hvis man gik i gang med

så skal der ikke længere være nogen butikker på nørrebro der bliver truet til at betale beskyttelsespenge bliver truet til at sælge hash bliver truet til at sælge ulovlige

det er blandt andet også derfor jeg går ind for en afvikling af christiania

kommer jo frem for hele retten

forsvareren også mulighed for at tale med sin klient om

men om hvad der er blevet sagt indholdet i det her anonyme vidnes forklaring kommer jo frem således

kan forholde sig til det så kan man jo derfra

undersøgelser yderligere dokumentation herunder også at undersøge om det vidnet siger er falsk

kan ligge et motiv til en falsk anklage så det er jo ikke sådan at lige så snart et vidne har udtalt sig siger retten at

mulige motiver vedkommende kunne have til at komme med de ting der bliver sagt i forhold til

er lykkedes ved at man har ryddet ryddet pusher street på christiania tværtimod er det bare blevet spredt ud over hele byen jeg mener det er på tide at man går ind og siger at staten skal overtage kontrollen med det salg

sikre at det foregår på ordentlig vis i stedet for

kæmper om markedet det er også det som et flertal

liv eksempelvis at skulle have den politibeskyttelse

og det vil

at det er vidner og ofre der ofte må omlægge deres liv mest grelt i i sager hvor det er nogle i familien der truer

kvinder må gå under jorden og så videre det er helt forfærdeligt at man der ikke siger at det er kvinden der skal skal have beskyttelse og som

skal have mulighed for at fortsætte sit liv sammen med sine børn

skal man have mulighed for at fortsætte i sit eget liv

er indgribende at have politibeskyttelse i en periode men jeg mener faktisk at det er den vej vi skal hvis vi skal begynde at sige at det er demokratiet vi vil styrke og

at for en masse repressalier frem for at vi lader banderne og de kriminelle sætte dagsordenen jeg synes

og

eksempelvis at have politibeskyttelse i stedet

i folketinget vi har også problemerne

samlet indsats mod organiseret kriminalitet i danmark bliver til virkelighed

vil have stor betydning så vil jeg bare lige sige at nu er det jo heldigvis

meget meget meget få sager i danmark hvor nogle vidner behøver at være bange for deres liv

i langt de fleste sager trygt og roligt kan vidne i danmark det er heldigvis meget få

vi skal passe meget på at vi ikke giver køb på retssikkerheden

jeg sidder og hører hvad fru line barfod har af alternative forslag til det her forslag

nogle ting som om det er noget nyt men det at politiet beskytter vidner fire og tyve timer i

det gør man allerede i dag man beskytter rent faktisk vidner

dem til en anden by og så er det tilstrækkeligt nogle gange

en helt ny identitet så de forskellige alternativer der bliver nævnt er

det er noget man allerede

men det jeg kan forstå er at argumentet

og tydeligt at forudsætningen for at et vidne kan være anonymt

den her bestemmelse som det fremgår af høringssvarene fra dem

for tiltaltes mulighed for at forsvare sig når man ikke kender identiteten på den der vidner når

er det meget svært at fortælle sin forsvarer om hvad det er man skal være opmærksom på derfor er det meget svært at forestille sig en situation hvor det ikke har betydning for tiltaltes

vide hvem det er der vidner særlig når vi taler om en

med det her lovforslag taler vi jo ikke om tilfældige vidner vi taler om nogle som man faktisk kender i forvejen og der vil det have betydning at vide hvem

så hvis det har betydning kan vidnet ikke være anonymt

i ni år og de har fungeret det er de samme regler der kører videre det eneste der bliver ændret på er at vi

måske har et eller andet kendskab til den tiltalte

det vi taler om men forudsætningen er jo stadig væk at det er uden betydning for tiltaltes

kan være nogle falske lodder i vægtskålen når tiltalte ikke har mulighed for at fortælle det som kun tiltalte ved fordi det kun er

tiltalte kan fortælle hvis man ved hvem det er der vidner hvis domstolene kan dømme den tiltalte uden det anonyme vidneudsagn og det derfor ikke har nogen betydning så behøver man jo slet ikke det anonyme vidne

har nogen betydning fordi man kan dømme den tiltalte alligevel så behøver man ikke det anonyme vidne

vi mener man er nødt til at bruge nogle andre metoder for at bekæmpe den kriminalitet

kommet godt omkring de forskellige problemstillinger der knytter sig til lovforslaget men også tak for den positive modtagelse

at vidner opnår den størst mulige beskyttelse det skyldes jo både hensynet til det enkelte vidnes sikkerhed der kan være tale om trusler og repressalier mod vidner og det er uacceptabelt

så er mange forskellige hensyn

jo sådan at retten har mulighed for at tillade anonym vidneførelse hvis man

at det er uden betydning for tiltaltes forsvar og hvis afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet og lovforslaget som det er fremsat her ændrer ikke på de betingelser men med lovforslaget forudsættes det og det er i modsætning til hvad der følger af den gældende lovs forarbejder

såkaldte tilfældighedsvidner altså vidner uden nogen tilknytning til tiltalte kan vidne anonymt der kan tænkes tilfælde hvor vidnet og tiltalte nok kender eller i hvert fald kender til hinanden men hvor forbindelsen mellem de to parter er af en mere overfladisk og perifer karakter så der ikke er grund til at antage at vidnets anonymitet kan have en negativ indvirkning på forsvaret af tiltalte i sådan nogle tilfælde bør anonymitet ikke være udelukket på forhånd

lovforslaget bliver det slået fast at adgangen til at anvende anonyme vidner ikke i alle tilfælde er begrænset til sager hvor der er tale om særlige former for kriminalitet og hvor der foreligger egentlige trusler mod det pågældende vidne for at undgå at den her nye adgang

for ikketilfældige vidner til at vidne anonymt skal blive illusorisk foreslås det også at retten hvis betingelserne for at vidne anonymt

kan træffe beslutning om at tiltalte skal forlade retslokalet under vidnets forklaring uden at det i modsætning til nuværende ordning skal godtgøres at vidnet eller dets nærmeste vil blive udsat for alvorlig fare hvis tiltalte får kendskab til vidnets udseende og dermed

modstående hensyn at tage i den her forbindelse for man kunne sige hvorfor er det at udvidelsen ikke bliver mere omfattende men over for hensynet til vidnet og hensynet til retshåndhævelsen står selvfølgelig hensynet til tiltalte

tiltaltes mulighed for at tilrettelægge sit forsvar på ordentlig vis og det hensyn indebærer at der også fremover vil være nogle snævre rammer for adgangen til at vidne anonymt

så uanset at lovforslaget indebærer en vis begrænset udvidelse af adgangen til at føre anonyme vidner

der medfører at betingelserne for at anvende anonyme vidner kun undtagelsesvis er opfyldt men jeg ser frem til

og har ikke

jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse

klart dokumenterer hvor langt

har danmark allerede indlagt

nogle af de ting vi allerede har lavet

begrænset brugen af plantebeskyttelsesmidler

uddannelse i det som

skal være regler for vaskepladser altså de pladser som bruges når man har sprøjtet til at gøre tingene rent

og så skal der være nogle regler for hvordan man håndterer og opbevarer plantebeskyttelsesmidler

for brugen

bruge og den måde man behandler plantebeskyttelsesmidlerne på

men det bliver nu skrevet

af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer der er allerede en lang række aftaler om at begrænse brugen af plantebeskyttelsesmidler i kommuner og det er så det vi stadfæster ved at indføre det i den her lov se vi har jo

mange år også sat nogle nogle mål for hvor meget landbruget må bruge af pesticider og hvor mange gange man må sprøjte

de mål der tidligere har været sat og som nu er ved at blive afløst

hvordan man egentlig påvirkede naturen og miljøet når man brugte de her plantebeskyttelsesmidler der har kun været et politisk mål for

her i folketinget ville tillade landmændene at sprøjte og

men det sagde jo ikke noget om hvor meget det påvirkede naturen

sådan måde og det bliver det stadig

man blander alle pesticiderne sammen og dividerer det og så får man et tal det siger jo sådan set ikke så meget om

pesticider der er de værste syndere og hvilke

naturen derfor har vi lavet systemet om

at vi får noget der hedder et belastningsindeks og det beskriver helt klart

til det vil der komme en afgiftsændring

at de mest belastende plantebeskyttelsesmidler vil blive dyrest og dem der er mindre belastende vil blive billigere se det er en fornuftig miljøpolitik

fordi der har været alle mulige politiske fordomme

meget bedre vilkår og nogle mere seriøse ting at behandle på det her område derfor

støtter venstre forslaget

nu er venstres synspunkt at det er fuldstændig ligegyldigt hvor ofte man bruger pesticider

er at det er bedre at få et belastningsindeks fordi så kan man få en forklaring på og en beskrivelse af hvordan pesticiderne påvirker miljøet

eller andet politisk tal og sige at

siger ikke noget det der siger noget er at finde ud af hvilke

pesticider man bruger

og så har det selvfølgelig betydning hvor meget man bruger og hvor ofte man sprøjter

mening at miljøministeren har undladt at følge et

det har ministeren på klogelig vis ikke valgt at gøre sådan

også ifølge det her lovforslag skal have en målsætning om at reducere

efter at vi har haft en diskussion med herre per clausen

lykkedes mig at få forklaret herre per clausen hvad det hele står for det er også lykkedes mig

implementerer dele af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider ændringer der indføres i forbindelse med overgangen fra direktivet om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler til plantebeskyttelsesmiddelforordningen og ændring af terminologien i loven med henblik på at bringe den i overensstemmelse med

klassificeringsforordning i udgangspunktet alle sammen

tiltag som er ganske udmærkede det et skridt i den rigtige retning at reguleringen af forbruget af sprøjtegifte på offentlige arealer strammes op det er til gavn for sundheden for naturen det

til gavn for vores drikkevand og i den forbindelse ser vi det som noget meget positivt at de eksisterende frivillige aftaler nu erstattes af regulering det giver kommunerne et bedre udgangspunkt for at kunne udføre deres myndighedsopgave det er også positivt at der med lovforslaget

klare krav om at distributører af sprøjtegifte skal opnå bevis for at have modtaget undervisning i miljø og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af

at de personer som er i kontakt med forbrugerne har den nødvendige viden i den forbindelse er det dog samtidig vigtigt at kravet om uddannelse tilrettelæggelses så omkostningseffektivt som muligt så byrden for

tæt op ad beskyttede vandmiljøer og natura to tusind områder når vi er i gang med at regulere brugen af sprøjtemidler på disse arealer er det vigtigt at vi sikrer

lovforslaget støtter op om og helst forbedrer beskyttelsen af vandmiljø og natura to tusind områder

med dette lovforslag handler mest om

synes jeg også det er meget hensigtsmæssigt at forbindelse med høringen er blevet rejst nogle spørgsmål omkring golfbaner

er blevet præciseret af miljøministeriet

er omfattet af det foreliggende lovforslag vi mener at det kan være en lille smule uklart

løber igennem et offentligt areal areal hvor der anvendes sprøjtegifte

gælde for de offentlige arealer

er landbrugsarealer og andre arealer med jordbrugsrelaterede formål

private haver fritaget men offentligheden har faktisk adgang til i hvert fald nogle af disse arealer et eksempel på det er at det er tilladt at færdes i private skove fra klokken syv til solnedgang og et af formålene med rammedirektivet er jo netop at minimere risikoen ved anvendelse af godkendte sprøjtegifte på arealer der bruges af offentligheden så et spørgsmål som vi også undersøgt i den efterfølgende udvalgsbehandling er om man har overvejet om disse private arealer også vil falde ind under denne formålsbeskrivelse men konkluderende socialdemokratiet vil kunne støtte

er fremsat her men det jeg godt lige vil

hvordan vi får begrænset privatpersoners brug af for eksempel sprøjtemidler det synes jeg er lidt slapt i det her forslag

skal have mere rådgivning og vi ved jo godt at de i dag har både

området men problemet

hvor folk ikke respekterer at der skal være ukrudt der hvor

sprøjter nogle bruger sprøjtemidler på fliser og den slags ting så vi får den store punktkildeforurening

et sprøjtecertifikat

vi skal have begrænset brugen af de her midler på alle måder

skal bruge sprøjtemidlerne kan få fat

også nævnt noget om golfbaner

skal vi være hårdere til at forlange at de selvfølgelig ikke bruger sprøjtemidler da det jo er et meget lille areal der skal holdes

som det ligger og vi ser også at der er positive elementer i at man kan få en hurtigere behandling af ansøgninger om

det man har hørt en god lang diskussion

og gjort for at vi ikke strammer for meget op så vi

forstås sådan at herre dohrmann og dansk folkeparti er indstillet på enten selv at stille et ændringsforslag til lovforslaget

kan styre det helt nøjagtigt så vi heller ikke får for meget transport

nogle steder hvor man jo egentlig kunne have opblandede midler til borgerne

de ikke sprøjter for meget eller blander forkert kan man sige

en eller anden godkendelsesordning og det var derfor jeg var inde på det med et sprøjtecertifikat det kunne i en eller anden form også gælde

private så de ikke køber nogle sprøjtemidler de overhovedet ikke har kendskab til

er det vigtigt at vi sikrer grundvandet og at vi ikke laver punktkildeforureninger

finde ud af om vi på det område kan lave en opstramning af de eksisterende regler så

store mængder sprøjtegifte på et meget lille område

vi kan se at udviklingen

skal vi se hen over hele billedet og kan vi få

private haver inddraget her og måske hjælpe dem til at de også kan få lidt mere motion med hakkejernet

kommer ud i haverne med i stedet for

jeg har noteret mig at finansministeren står i talerkøen på skærmen men det er nok en fejl

ikke for få en giftig debat

debat men helt konkret i forhold til lovforslaget

golfbaner er jo til dels private der er

og der må vi finde ud af hvor grænsedragningen skal være skal det kun være de offentlige golfbaner eller skal vi også begynde at udvide det her til de private golfbaner så synes jeg også det er helt centralt at

set ikke forskrækket over

i hvert fald nødt til at diskutere det andet element også

national handlingsplan for brugen af pesticider det er jo positivt man

nationale handlingsplan bør jo så sandelig også inkludere landbruget

eller ej det er vi sådan set helt enige i

altså brug for noget mere farlighedsindeks og indikatorer skal og bør udvikles og om muligt bør man også inddrage fastsættelsen af afgiften i den forbindelse

jeg lagde mærke til at venstre

i forbindelse med deres grøn vækst

skatteministeriet om at der skal laves en model

mængder og behandlingshyppighed også er indikatorer parallelt med nye indeks og indikatorer

er af eu reglerne på det her område og derfor også kun en del af implementeringen af eu reglerne resten skal sikres gennem

kan lade sig gøre og om regeringen er villig til det

prioritering i natur og vandplanerne som mest har handlet om at udskyde den nødvendige indsats til efter et valg

desuden stilles der i forslaget et krav om uddannelse i forbindelse med brug af pesticider det er en opstramning i forhold til

radikale venstres vegne meddele at vi

selvfølgelig forventer at kunne støtte det her lovforslag dog vil vi gerne i udvalgsarbejdet have undersøgt om der inden for rammerne af direktiverne kan skabes yderligere mulighed for at udfase eller fjerne pesticider fra miljøet og beskytte grundvandet yderligere

skal vi have sikkerhed for at der enten via den her lovgivning eller anden lovgivning er hjemmel til at udstede diverse forbud imod pesticidanvendelse og her tænker vi på randzoner på beskyttelse af forskellige typer af vandmiljø på natura to tusind områder og så videre med forbehold for at udvalgsarbejdet giver anledning til nye overvejelser med hensyn til dette og med forventning om at ministeren kan redegøre tilfredsstillende for at der kan arbejdes seriøst videre med at fjerne

eu reguleringen på det her område på mange måder minder om det enhedslisten synes skulle være et generelt princip for eu regulering

nogle eu godkendelseskriterier som

side giver forholdsvis vide muligheder for at man nationalt selvfølgelig

hensyntagen til at man har nogle saglige argumenter for det kan tage yderligere hensyn og det er netop vigtigt for danmark når vi snakker om pesticider fordi det jo

også om beskyttelsen af drikkevandet derfor vil vi også interessere os en lille smule for om der i det her lovforslag skulle være nogle ting som alligevel på en eller anden mærkelig måde blokerer for at man kan gennemføre de nødvendige tiltag på det område for

med lovgivning at undertiden findes reglerne jo i forskellige lovsæt og så kan man blive henvist til at dette problem skal løses et andet sted

viser det sig at man har bundet sig til nogle bestemte modeller

når man skal have eu forordninger og eu direktiver igennem det danske lovsystem

og derfor ender direktiver og forordninger med at blive implementeret gennemført i en lang række forskellige love så det kan være svært at

overblikket men vi vil bestræbe os på ved hjælp af ministeren og ministeriets dygtige embedsmænd at sikre os at det sker

det her lovforslag så vil jeg sige at efter vores opfattelse

jo grundlæggende være sådan at den målsætning vi havde var at udfase anvendelsen af pesticider sådan at man kunne nå frem til et landbrug og

klare sig uden pesticider jeg deler i hvert fald herre jørn dohrmanns opfattelse af

de private haver må det være muligt når jeg

den smule moderat fysisk anstrengelse og kvalitet som

delvis er i stand til at holde min kolonihave fri for ukrudt

for andre uden anvendelse af pesticider selv om jeg godt vil indrømme at

fristet det medgiver jeg men den slags fristelser skal man jo modstå

fristelser som man trygt kan falde for

her selvfølgelig ikke helt den målsætning vi synes det skulle have men vi anerkender at det jo stadig væk fremgår både af eu forordning og direktiv og af det her lovforslag at man sådan set arbejder på at reducere anvendelsen af pesticider og man skulle næsten

snak om mængder og anvendelseshyppighed var man heldigvis sluppet for

at det er vi ikke det fremgår klart af både direktiv forordning og lovforslag at det stadig er en del af målsætningen at man skal reducere

bruges så det er vi selvfølgelig glade for der er et par enkelte elementer i lovforslaget som vi godt vil arbejde lidt med i udvalget måske med henblik på at få skærpet reglerne

man lægger op til hvad der kan være

forbyde eller stille nogle krav om yderligere nedbringelse af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler som pesticider

bare det lidt særlige ved det at både landbrug og private haver er undtaget

ikke gennemføre de her opstramninger

hvert fald det er vigtigt at man ikke med den lovgivning der ligger her ligesom lægger sig fast på at man ikke skal kunne være i stand til at gennemføre en mere effektiv regulering af pesticider i private haver jeg kan godt se at ministeren i høringssvaret har skrevet at

bare sige at det ikke er så lang tid siden vi diskuterede glyfosat

i offentligheden og der var det ikke landmændene

dyrke det en lille smule i udvalget også gerne

certificeringsordninger og godkendelsesordninger i forhold til private brugere og også se på om man

lave nogle krav om at de her produkter kun kunne sælges i særlig fortyndede udgaver når der var tale om

ikkeprofessionelle brugere

måske også en vej at gå men jeg håber at vi

en enighed som kan gøre at vi på nogle enkelte områder kan forbedre det her lovforslag som

umådelig effektiv ordførerrække her og bare lige ganske kort sige at det her lovforslag jo drejer sig

om at vi skal sikre implementeringen af tre eu retsakter med følgende

tre hovedelementer det første er at vi netop skal sikre en korrekt overgang fra det nugældende eu direktiv om godkendelse af pesticider

det er en forordning som blev vedtaget i efteråret to tusind og ni og som vil være gældende fra juni måned i år år fra da af vil regler om godkendelse og markedsføring af pesticider være beskrevet i forordningen og derfor er der behov for at en række bestemmelser i

indeholder den her lovændring ændringer i terminologi og definitioner og det sker jo udelukkende for så at bringe reglerne i overensstemmelse med

det tredje består lovændringen af ændringer som følge af implementeringen af rammedirektivet om

hovedsagelig den del af lovændringen som medfører substantielle ændringer og som også er det samtlige ordførere har berørt rammedirektivets hovedformål er jo altså at fastsætte rammerne

direktivet indeholder en lang række krav som vi i danmark for længst har indført blandt andet krav om etablering

certifikatordning for sprøjteførere regler om vaskepladser og regler om håndtering og opbevaring af bekæmpelsesmidler de her elementer

er allerede implementeret i danmark både via tidligere pesticidplaner

i en række bekendtgørelser men der er enkelte krav i direktivet som vi i danmark ikke har fået indført endnu det er nogle af de krav som vi nu implementerer i kemikalieloven direktivet kræver at medlemslandene udarbejder nationale pesticidhandlingsplaner og det har vi i danmark som bekendt gjort siden nitten seks og firs

om en formsag formsag når vi i kemikalieloven

direktivet anfører hvilke tiltag der skal indgå i de nationale handlingsplaner at offentligheden skal inddrages i

den forbindelse og at planerne skal revideres mindst hvert femte år der er så også tale om en formsag når vi med kemikalielovændringen indfører krav om at flysprøjtning kræver tilladelse fordi fly slet ikke er blevet brugt til at udbringe pesticider i danmark i en lang årrække de øvrige ændringer er så mere substantielle direktivet kræver

at vi sikrer at pesticidforbruget nedbringes til et minimum eller helt forbydes på visse områder med offentlig adgang

loven en hjemmel som efterfølgende kan udnyttes i bekendtgørelser eksempelvis i en bekendtgørelse som sætter restriktioner for pesticidforbruget

rigtig mange ordførere deler holdning med mig i forhold til til de bekymringer bekymringer vi har i

af pesticider og der har vi

allerede i næste uge et møde i kalenderen i forligskredsen omkring golfaftalen

glæder mig til at tage hul på de drøftelser

skal være i besiddelse af et vist kendskab til pesticider og den risiko som de kan udgøre for miljø og sundhed hvis de altså ikke anvendes efter

fastsætter krav om at pesticidforhandlere skal have ansatte der kan dokumentere at have modtaget undervisning i miljø og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af pesticider eller at de alternativt kan dokumentere at de på anden måde har erhvervet sig

et kendskab jeg må sige

er meget betryggende at forhandlere i grovvarehandelen skal have et særligt

de særlige regler for meget giftige pesticider og i det hele taget de nye klassificeringsregler og også et indgående kendskab til hvilke pesticider der udgør en lav eller en høj miljøbelastning dermed vil vi jo altså se at forhandlerne i fremtiden vil være langt bedre rustet til at rådgive jordbrugeren om valg af de mindst belastende pesticider og om sikker anvendelse

i havecentrene og i byggemarkederne

der også behov for at medarbejderne får et større kendskab til de pesticider som de har på hylderne de skal vide hvilke pesticider der udgør den mindste belastning hvor i haven pesticiderne må anvendes og de skal selvfølgelig også kende reglerne om hvordan pesticiderne skal opbevares dermed kan de jo altså også i højere grad rådgive private haveejere om hvilke midler

hvordan de anvender dem og hvordan de bør opbevare dem sådan

udgør en risiko for deres egen sundhed eller for grundvandet så vil der desuden med lovændringen blive indført en hjemmel der gør det muligt at fastsætte krav om at salg af pesticider til professionel anvendelse kun må ske til personer

som for de andre ændringer også tale om et krav i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og det betyder altså at man ikke længere som privat haveejer uden sprøjtecertifikat kan købe de langt mere koncentrerede pesticider som forhandles i grovvarebranchen derimod

haveejerne i fremtiden kun købe de langt mildere produkter

og som man sikkert også har bemærket skifter loven også navn fra at have heddet lov om kemiske stoffer og produkter til nu et mere mundret ord der hedder lov om kemikalier så med disse ord ønsker jeg at vi får en god

forhøjelse af aldersgrænserne for tilbagetrækning med offentlige pensioner disse regler gælder selvsagt også for ministre regeringen foreslår

aldersgrænser for udbetaling af befolkningens egenpensionsopsparing det gælder aldersgrænser for de pensionsordninger som personer selv har oprettet og betalt til og aldersgrænser for pensionsordninger der er knyttet til ansættelsesforhold altså arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner regeringens forslag vil således ikke udskyde det tidspunkt hvor sygeplejersker læger journalister og andre grupper kan få udbetalt deres egne opsparede pensionsmidler de principper der skal gælde for sygeplejersker læger journalister og andre grupper

årig og at folketingsmedlemmer kan gå på pension som tres årige det kan så blive hævet til to og tres år hvordan harmonerer det med udtalelsen om at

men her er det jo folketinget der bestemmer pensionen

en minister og og et folketingsmedlem

svar på mit ganske enkle spørgsmål hvordan harmonerer afvisningen af det her forslag med regeringens utallige gange udtrykte

men vi har så valgt at ministre og i øvrigt også folketingsmedlemmer skal have de mest gunstige betingelser også selv om det betyder at raske mennesker

vi mener at pensionerne skal følge de regler der gælder for alle andre grupper

disse tre beslutningsforslag fra enhedslisten omhandler at ændre ministres og

pensionsvilkår så alderskravet hæves samt

venstre er imod forslagene venstre mener at ministerpensioner og

pensioner skal flugte med hvordan arbejdsmarkedspensioner og

når der ved regeringens tilbagetrækningsreform sker en gradvis forhøjelse af aldersgrænserne ved offentlige pensioner kommer det også til at gælde for ministre og venstre mener

for arbejdsmarkedspensioner og for folks egne pensionsordninger skal naturligvis også gælde for ministre og folketingsmedlemmer regeringens tilbagetrækningsreform ændrer ikke ved det tidspunkt hvor andre grupper på arbejdsmarkedet udbetalt optjente pensioner dette skal

kompensation for det karrieretab

når et job i den offentlige sektor

erhvervsliv skal opgives for en årrække i øvrigt mener venstre at de økonomiske forhold som

skal virke under skal ses i et samlet hele enkelte elementer kan ikke pilles ud til en særskilt behandling sådan var det i øvrigt også da disse forhold blev behandlet i

den daværende sr regerings tid og der blev indgået en aftale mellem et bredt flertal af partier her i tinget denne aftale

gå på pension betalt af skatteyderne det gælder dog ikke ministre og folketingsmedlemmer ok det er så en holdning der er til at forstå men hvad så med det med at man kan gå fra folketinget

en rigtig god ordning som skal opretholdes og kender venstre andre

mener at de økonomiske rammer og vilkår der er for

skal ses i et samlet hele det har man altid gjort og det gjorde

virke og der vil vi ikke være med til at pille enkelte

gerne fjerne enkeltelementer for almindelige mennesker men det må man ikke for folketingsmedlemmer det er da hykleri så det

en helt klar forklaring ikke bare det der med en sammenhæng

eftervederlag har

hvis man går ud af folketinget og ikke lige umiddelbart kan finde et job så får man nogle penge fra folketinget og det er ok men hvorfor skal en person som går frivilligt ud af folketinget til et job

det enkle spørgsmål må venstre da kunne svare på

for at sidde i det danske folketing og der skal det ses som et hele

stadig væk at de her elementer der er i

skal ses i en sammenhæng og i et samlet hele

nogle åbenlyst urimelige fordele som

siger man at det skal ses i en sammenhæng

man skal have løn i to år efter man ryger ud af folketinget eller selv vælger at holde op fordi man ikke genopstiller

rigtigt nok men hvad nu hvis man ikke har lidt noget karrieretab hvad nu hvis man fra dag et faktisk tjener rigtig rigtig mange penge

hvorfor skal man så have

bureaukrati derfor har vi nogle generelle regler og der kan

hvis det er sådan at man umiddelbart efter man op i folketinget får et vellønnet arbejde

hvorfor skal man så kompenseres

ikke kan forstå reglerne er sådan

modregnes i løn hvorfor kan man ikke have

at når folk bliver valgt ind i folketinget

private erhvervsliv eller i den offentlige sektor lider de et karrieretab og det skal der selvfølgelig på

der er det så at vi har den her samlede pakke om løn pensionsforhold eftervederlag

at man på den måde får indbygget at der er et karrieretab

oftest vil være en vis kompensation for jeg ved godt

for at enhedslisten

de her tre forslag til folketingsbeslutning

det er klart at

de vilkår man har pensionsmæssigt for folketingsmedlemmer og ministre virker meget gunstige på de fleste mennesker og og især når man ser dem i lyset af regeringens tilbagetrækningsreform afskaffelse af efterlønnen og hurtigere forhøjelse af folkepensionsalderen

ville det være naturligt at knytte de ting sammen nu er det sådan at

støtter regeringens forslag til at afskaffe efterlønnen eller andre elementer i den pakke der er kommet fra finansministeren og derfor ser vi ikke at der for nærværende er nogen anledning til at bryde

som et bredt flertal i folketinget

lave de aftaler der dengang blev gældende det er klart at

den måde finansministeren og venstres ordfører argumenterer på i forhold til sammenligningen med aftalte pensioner fordi vi jo er i den

afbalancerer ansvar i forhold til folk der har fremtrædende stillinger i det private

så langt enig med venstres ordfører at man er nødt til at se de her elementer som en del af en samlet afvejning

år og fuld modregning i år to

kompromis vi lavede i nitten ni og halvfems var at man gjorde det på den her måde og det har en vis lighed om end slet ikke i sin størrelsesorden men i sit system

med fratrædelsesordninger for direktører og andre

set udmærket anledningen til at enhedslisten rejser spørgsmålet nemlig når man

medlem som i forvejen har skiftet parti undervejs og nu

så agter at blive

det kan man da godt gøre til genstand for en diskussion og under udvalgsbehandlingen kan man

anden værnsregel mod sådan noget det vil vi ikke afvise men

at jeg er meget tøvende over for at lave store systematiske generelle ændringer i

fornuftige afvejninger vi har lavet på grund af enkeltstående tilfælde af

forhøjelse af pensionsalderen og fjernelse af efterlønnen det har jeg hørt

med til at forhøje pensionsalderen i det såkaldte velfærdsforlig og det adskiller sig ikke særlig meget fra det regeringen har foreslået

regeringen vil fremrykke ikrafttrædelsen af denne forhøjelse derfor forstår jeg ikke hvorfor man bruger det argument

forklare at man er imod at ministres og folketingsmedlemmers pensionsalder skal følge den almindelige

eftervederlaget jeg kan jo læse i bt

sass larsen siger at enhedslistens forslag på det punkt

om vi kan finde en fornuftig imødegåelse af den form for brug af reglerne

systematisk at ændre regler som

en fornuftig afvejning på grund af et enkeltstående eksempel på

til det med pensionsalderen vil jeg sige at jeg er meget åben over for at diskutere

man faktisk efter velfærdsforliget rykker på

efterlønsalderen og pensionsalderen om der skal ske en tilsvarende parallel forskydning af ministres tilbagetrækningsalder ligesom det jo sagtens kan tænkes at den diskussion til den tid også kommer

og ministre pensioner skal følge den almindelige pensionsalder

et princip til kende selv om det så først træder i kraft for alle parter

alle sammen til tilfælde hvor folk går ud i et overordentlig vellønnet job

jeg mener stadig væk folketingsmedlemmer skal lade være med at mene så ringe om sig selv

hver gang der er et enkeltstående tilfælde af mindre hensigtsmæssig brug

forringe vores egne samlede vilkår

generelt har alt for gunstige vilkår det kommer meget an på

man sammenligner sig med jeg tror at udviklingen i de tredive år jeg har haft med folketingsarbejde og

gøre i lønniveauet for folk med tilsvarende ansvar i det private

både lønniveauet pensionsniveauet eftervederlagene og så videre så det kommer i høj grad an på hvem man vil sammenligne sig med der er selvfølgelig en vel forståelig

sammenligne sig med med dem der har mindst men jeg er ikke sikker på at man behøver det man kan godt kæmpe for at dem der har mindst får det bedre

og derefter stadig væk få et eftervederlag som skulle være en slags kompensation for karrieretab

herre per clausen så ivrigt deltager i den her diskussion og

jeg er helt sikker på at der er en masse af de bestemmelser herre per clausen har været med til at forhandle i tidens løb som man kun kan forsvare ud fra at det var en samlet afvejning af tingene i den forhandling men at ingen af dem herre per clausen har forhandlet for er indstillet på

give afkald på bestemte elementer fordi de

ikke virker helt så rationelle

for at det gik amok var måske forholdsvis begrænset

det offentlige har fået en eksplosiv lønstigning siden så det er måske gået amok

er ganske usædvanligt at man har en ordning hvor man kan sige sit arbejde op om jeg så må sige og meddele at

med at modtage løn i nogle måneder endnu

viger bare tilbage fra at agere på samme måde som enhedslisten og sige hov her var en mindre hensigtsmæssig adfærd altså skal vi afskaffe reglerne

at vi får mulighed for at diskutere folketingets arbejdsvilkår og også ministrenes

og veldokumenterede baggrundsmateriale som vi har fået til gennemlæsning i rigtig god tid

var halvanden linje under bemærkningerne fra partiet og der var

brugt den helt store mandskabsmæssige styrke på i enhedslistens

bagland men det er måske et

når man går ud og følger den dagligdag som vælgerne har udeomkring på arbejdspladser

kan man godt se at det virker underligt

på de her ting i udvalget for forretningsordenen og vi synes at det der vil være det helt soleklare at gøre

få sidestillet de her alderskriterier

for eksempel at gå på efterløn skal man selvfølgelig betale til sin efterløn og så videre ligesom alle mulige andre hvis

tidsmæssige og aldersmæssige vilkår som på alle mulige andre arbejdspladser

folketingsmedlem vel også får mere i pension og sådan vil det altså være

set enig med den socialdemokratiske ordfører herre mogens lykketoft i

lave fordelingspolitik hver gang således at der til sidst ikke

andre ting som som tæller den anden vej

er om man har lyst til at være folketingspolitiker eller minister eller om man synes at man kan tjene til dagligdagen et andet sted det er fuldstændig op

og sin familie men jeg synes at vi skal tage forhandlingen i udvalget for forretningsordenen der sidder jeg ikke selv

og jeg ved også at alle partier er repræsenteret i udvalget også enhedslisten derfor synes jeg selvfølgelig at vi kan kigge på på hvad der

ske af ændringer som kunne gøre de her regler mere rimelige det var så

tilbagetrækningsaldre og om pension til ministre og folketingsmedlemmer det andet eller det tredje spørgsmål som som

i det her baggrundsmateriale som ikke er ret meget kan man sige

spekulation når der er enkelte medlemmer som som meddeler deres stop i folketinget med meget lang

jo kunnet se at at der har været direktører som har været medlemmer af folketinget og har haft erhvervskarrierer ved siden af

uden for christiansborgs mure vi har politibetjente som bruger deres orlov til at holde deres fag ved lige ved

vi har også nogle som har præsteret

været en enkelt amtsborgmester som sad i folketinget engang

privilegeret også at blive valgt det er et spørgsmål

vælgerne og dem der stiller sig til rådighed men vi vil gerne være med til i det her udvalgsarbejde at diskutere hvordan vi kan ændre på præmisserne således at det her ene meget dårlige eksempel ikke skal gøre at

som benytter sig af de her regler specielt når man bliver

skal være rimelig gode vilkår for dem der træder ud der synes jeg måske at jeg godt

stillinger som politibetjente og havnebetjente lærere og alle mulige andre

retskrav på at komme tilbage i et lignende job inden for tredive dage

jeg er lidt i risikozonen men

enkelte folketingsmedlem selv at sørge for at man har orden i sin fremtidige økonomi blandt andet ved at sikre sine pensioner og

kan forvente den dag man ikke mere arbejder

summarum vi støtter

men intentionen kan vi støtte og anbefale og vi foreslår at de går tilbage i udvalget for forretningsordenen og så vil vi tage den videre

agter at

også diskutere hvordan folketingsmedlemmerne kommer til at forholde sig

mellem det der sker ude i samfundet og det der sker her på christiansborg men som det også er fremgået af andre indlæg

er hele pensionsområdet rimelig rimelig kompliceret

forskellige steder noget af det er overenskomststof og andre dele kan man bestemme lovgivningsmæssigt jeg ved godt at vi kan bestemme alt

vores egne forhold men i og med at vi jo har et lønsystem der ligesom er parallelt næsten da i hvert fald det stort set parallelt

afvisende over for at se nærmere på det det kan godt være at det

pensionsforholdene for netop at få så meget parallelitet som

mellem vore pensionsforhold og så pensionsforholdene ude i samfundet

jeg er enig med dem der har sagt at vi som folketingsmedlemmer

ikke skal krybe i forhold til de økonomiske vilkår vi bliver budt

en rimelig kompensation når vi går ud af folketinget men det som er

og som man er nødt til at diskutere er de enorme forskelle der er for de folketingsmedlemmer der ryger ud

ikke har noget som helst

de gruppers muligheder efter at de har forladt folketinget jeg synes det er fuldstændig rimeligt

god kompensation

femten år og så ryger ud og som faktisk er i meget store jobmæssige problemer efterfølgende

skal støtte dem

også andre der kan gå direkte fra folketinget til et job fordi de har en

orlovsordning jeg kan gå tilbage til et ministerium hvilket skal

fremlægge som en idé at vi ændrer på det på den måde at de penge man kunne spare ved at

bliver brugt til en længere periode

måske sagde at hvis man ikke har et job kan man få eftervederlag i tre år

der går fra folketinget til et job efterfølgende jeg synes måske godt

mere solidarisk ordning

som er

startet på at vi kan tage den debat efter

forstå hvad herre holger k nielsen siger men er det ikke urimeligt

dagpengeperiode

samtidig med at vi har

begunstige os selv urimeligt samtidig med at at man

en del af den samlede kompensation så siger

sig selv en tre årig dagpengeperiode

ikke er sådan at man bare kan gå på dagpenge når man forlader folketinget

kan man mig bekendt ikke jeg er ikke arbejdsmarkedslovgivningsekspert

gå på dagpenge så alternativet for mange vil være bistandshjælp

færdigdiskuteret det er ligesom et oplæg til

man måske kunne få vendt diskussionen lidt og få lavet en lidt mere solidarisk ordning

der er i meget meget store problemer fordi de har formastet sig til

så vi anerkender problemstillingen de eneste vi er ude efter er dem der går direkte ud fra folketinget

en kæmpemæssig løn siden af

vi kender jo alle sammen en stribe tilfælde hvor folk er gået ud af folketinget og har fået et meget vellønnet job og samtidig modtager eftervederlag det er det vi

handler om det handler om alle der ryger ud og som har

for en række medlemmer er meget meget gunstig

i virkeligheden åbenlyse urimeligheder

så det synspunkt at hvis vi kunne spare nogle penge her som er inderlig overflødige

set ikke noget imod det jeg kender faktisk tidligere kollegaer

tre fire år ikke har job og som faktisk er i

meget ussel social situation

forstå at enhedslisten som de svages fortalere har så meget imod

to år og derefter

at demokratiet er tjent med at vi har nogle

mennesker der vil gøre et stykke arbejde i folkestyrets tjeneste det skal ikke være urimeligt og derfor siger jeg også

det er rimeligt at man kan få eftervederlag samtidig med at man har et job vi har ikke stillet krav om noget som helst jeg siger bare at hvis det kunne hjælpe sagen i gang

jo godt se på at de mennesker der virkelig er

får en bedre hjælp end i øjeblikket

b tre og halvtreds og i øvrigt hører de korte bemærkninger fra

et sammenfald mellem ministres og folketingsmedlemmers pensionsmuligheder og efterlønsalderen men det er jo ingenlunde tilfældet den misforståelse vil jeg gerne rydde af vejen

er nogen der sidder og får det indtryk at det rent faktisk

folketingsmedlemmers og ministres pensionsvilkår

er det sådan at de følger

det princip synes vi fra konservativ side vi skal holde fast i og hvis det er sådan at man ændrer på principperne for arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner

folketingsmedlemmers og ministres pensionsvilkår

principper der gælder for arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner

vi jo huske på at folketingsmedlemmers eftervederlag

folketingsmedlemmer det er en del af den samlede

er rimeligt og vi har ikke nogen intentioner om

træder ud af folketinget før tid

er der ikke noget eftervederlag så det er altså kun hvis det er sådan at man holder den aftale om jeg så må sige som man har med vælgerne

mulighed for at få eftervederlag så det er altså en del af de samlede løn og ansættelsesvilkår og de samlede løn og ansættelsesvilkår for folketingsmedlemmer synes vi fra konservativ side er ganske rimelige og derfor har vi ikke noget ønske om at ændre

finansordfører mike legarth fra de konservative siger at

efterlønnen forstår jeg ikke altså i forbindelse med velfærdsforliget hvor efterlønsalderen blev sat op til to og tres år vedtog folketinget samtidig at hæve pensionsalderen for folketingsmedlemmer til to og tres

nogle er temmelig tynde og hurtige at se på ligesom de tre vi står med her men det skal man ikke kritisere enhedslisten for det er fint hvis man kan fatte sig i korthed vi har set på de tre forslag vi har vurderet dem og vi er nået til den konklusion at vi stemmer imod vi har den klare opfattelse at de pensionsvilkår der er for ministre og folketingsmedlemmer skal følge de samme principper der gælder for arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner sådan er det i dag og sådan ønsker vi også det skal være

men ud fra at

tilbage i to tusind

det foreslår vi så ikke men almindelige mennesker har altså ikke mulighed for efterløn fremover

jeg kan ikke forstå hvorfor

bedre vilkår end dem man byder

vilkår der gælder for arbejdsmarkedspensionerne og tjenestemandspensionerne når vi har de samme vilkår har vi ikke bedre vilkår

i forhold til hele diskussionen om hvorvidt det er knyttet op på efterløn

det et spørgsmål om at arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner

men det ændrer ikke på at folketingsmedlemmers og ministres pensionsvilkår ikke er knyttet op

det synes vi er rimeligt vi synes det er rimeligt at vi har de samme vilkår hverken bedre

dag skal jeg på vegne af ordføreren oplyse at det radikale venstre ikke på nogen måde er afvisende over for

så vidt angår alle tre forslag har vi en principielt positiv holdning til at ministres og folketingsmedlemmers samlede pakke af vederlag følger med tiden og pensionsalderen og at der er en slags parallelitet som vi også har hørt med virkeligheden man får virkelig fornemmelsen af at det herinde ikke er en virkelighed for der bliver hele tiden talt om at vi er meget anderledes men det

i diskussionen i det videre udvalgsarbejde med et åbent sind men vi er dog lidt skeptiske med med hensyn til b fire og halvtreds da vi ser eftervederlaget

en slags karrierestop og det er jo selvfølgelig også som vi har hørt fra venstre en slags kompensation for det karrierestop men der bliver også lagt op til fra både socialdemokratiets side og sfs

vi ser frem til det videre udvalgsarbejde og håber at vi kan nå frem til en fælles forståelse afslutningsvis vil jeg

helt klart sige at min helt egen mening er

det er en uskik at lave

der skal gælde alle ud fra enkeltstående tilfælde som vi også hørte herre mogens lykketoft sige man kan naturligvis blive forarget over det tilfælde men jeg mener helt klart at

at når der så er en sag oppe der aktualiserer et vigtigt synspunkt så slår man selvfølgelig til om jeg så må sige

åbning i den offentlige debat

af eksempler nemlig alle dem der har orlov for eksempel fra en stilling i det offentlige og som bare går ud og scorer kassen så det er

skal vi selvfølgelig ikke have super meget bedre forhold end andre men jeg er fuldstændig enig i

i den her diskussion at vi er ganske almindelige mennesker med et

som vel deler sig lidt i to grupper b to og halvtreds og b tre og halvtreds om pensionsvilkår

b fire og halvtreds om folketingsmedlemmers eftervederlag hvis vi tager

at vi nu har for at bruge enhedslistens eget eksempel fået dagpengeperioden ned på samme antal år som eftervederlagsordningen for folketingsmedlemmer

været et synspunkt liberal alliance har kæmpet meget for og næsten stod alene med

et år siden men nu er det dog gennemført i folketinget med et

vi synes faktisk rigtig godt om b fire og halvtreds vi vi ser ingen grund til at

der kan vi være fuldstændig på linje med enhedslisten

jo det er interessant at det er enhedslisten af alle

det her forslag jeg tror

det var meningen fra enhedslistens side at udstille andres hykleri til dels udstiller man sit eget alene af den grund at man jo ikke vil

løse den helt nødvendige opgave det er at sikre at den danske befolkning bliver længere på arbejdsmarkedet men hvis det her er et lille og første skridt i den rigtige retning til at ændre enhedslistens politik

har vi sådan set også en positiv tilgang til de to forslag ikke af mærkelige misundelsesgrunde eller hvad ved jeg der er blevet argumenteret

i løbet af eftermiddagen men mere af den grund at alle de

at vi kan være med til at sikre

vi selvfølgelig stemme for det

de her to forslag jeg kan også godt høre på debatten at der jo ikke er

jeg hørte dansk folkepartis ordfører kristian skibby sige om at det ville være spændende

i folketingets udvalg for forretningsordenen

tre ting som vi som sådan jo egentlig kan være positivt indstillet over for

være en meget mere interessant fremgangsmåde

får en påtale man kan nogle gange

det direkte i udvalget for forretningsordenen for vi kunne

et faktum at forslaget om en forkortelse af dagpengeperioden

det konservative folkeparti rent faktisk

der med historieforvanskning er der andre der er kommet rigtig skidt af sted med så pas nu på med

det eneste parti som mener at man skulle halvere dagpengeperioden jeg gør bare opmærksom på at

det her i folketingssalen og det var kun liberal alliance og det radikale venstre der var positive

som jo altså rejser rundt

vi kan ikke åbne en tv avis uden at

når vi så rejser en debat i dag om raske og rørige forhenværende medlemmer af folketinget eller

er der ikke noget problem det er bare en velerhvervet rettighed man har fået det er noget der er aftalt det er noget der følger af hvad andre gør men det er jo os selv der vedtager

jeg synes simpelt hen det er hykleri ud over alle grænser at man går ud og siger at raske og rørige mennesker der har knoklet i måske fyrre år fratager vi lige retten til efterløn hvorimod

i folketinget efter at

det er jo ikke fordi vi går ind for at sætte pensionsalderen op

sted med for at forhindre at det sker men når nu et flertal i folketinget allerede har gennemført en forhøjelse af pensionsalderen og en forhøjelse af efterlønsalderen

efterlønnen og stramme forhøjelsen af pensionsalderen så synes vi altså helt ærligt at det bør man

gennemføre for sig selv det er sådan set helt retfærdigt det er helt forståeligt det er jo lidt besynderligt

for vores forslag

så kommer ind i folketingssalen ser det anderledes ud

stort flertal i den offentlige debat for at når

satte lønningerne i stå for andre når man dikterede nedskæringer så måtte folketingsmedlemmerne

sætte folketingsvederlaget ned med fem procent det var der stort flertal for i offentligheden da det kom i folketingssalen

var flertallet forsvundet det er den slags hykleri vi med de her forslag har ønsket at sætte lidt

end dem man pålægger andre

der har været talt om karrieretab

altså helt ærligt det er der jo mange der

i øjeblikket det er jo et karrieretab når man bliver fyret

de aldrig kommer i arbejde igen men det kan man diskutere sådan set synes vi at man skal være venlig over for mennesker

det karrieretab at de bliver arbejdsløse

skal de bare have eftervederlag det går vi så ind for men argumentet karrieretab er jo helt meningsløst når folk går ud i en karriere

fra folketinget ud og får en høj gage kan det ikke passe at de oven i skal have penge betalt af skatteyderne det er helt i orden at man får et eftervederlag fordi det kan være svært at komme i arbejde det vil vi ikke røre ved det har nogle antydet i debatten

der skal være nogen debat om at det ikke også bare skal gælde i år et særlig da i en periode hvor riget fattes penge og hvor man siger til alle andre at de skal spare

jeg vil da håbe at folketingsmedlemmerne kommer på bedre tanker hvad angår vores pensionsforslag som er de to ud af de tre forslag

i newspaq offentliggøres en opinionsundersøgelse hvor man spørger til om ministre og folketingskandidater

ret til pension fra staten på samme tidspunkt som alle andre fem og halvfems procent af de adspurgte siger ja til det synspunkt og jeg tror det

derfor håber vi selvfølgelig at folketingsmedlemmerne kommer på

bedre tanker vi sørger for at det kommer til afstemning

vi jo se hvad hvert enkelt medlem mener om forslagene det tredje forslag har der været lidt mere åbenhed over for nemlig

skal modregnes i eftervederlaget

om der kan skaffes flertal for en eller anden forbedring på det område med

flertal der her tegner sig uden

vedtage det vi lægger frem ellers kan det være lige meget kan vi forhandle os frem til noget der er bedre end vilkårene er i dag så gør vi selvfølgelig det ud fra at der skal ske en modregning også i indkomster i det første år efter man har siddet i i folketinget

har sagt at vores forslag er for kort

helt ærligt hvis det er et princip det drejer sig om

grund til at skrive mange sider om det og derfor har vi jo bare skrevet de halvanden to linjer der skal til for at understrege princippet om at de vilkår vi byder andre mennesker også

debatten ikke særlig meget tak til v og k men tak til de partier der har støttet at man i hvert fald skal kigge på det ene forslag vi har om at der skal modregnes på en anden måde i eftervederlaget end det sker i dag det vil vi prøve at få

det var der faktisk nogle der var

pas nu på enhedslisten

jeg husker med til at skære fem procent af ministres løn men ville ikke være med til at andre overførsler i den offentlige sektor skulle skæres ned med fem procent hvis man virkelig var så

at det her med at tage samfundsøkonomiske problemer alvorligt

det deres egne principper men det havde været rart

bare regeringen med at gennemføre stramninger for sig selv det var da helt fair synes jeg

at folk skal blive længere tid på arbejdsmarkedet og det er i den sammenhæng og undskyld ikke fik sat tak

vi har masser af forslag til hvordan folk kan blive længere tid på arbejdsmarkedet lad mig bare nævne et af dem

dem der i dag bliver presset ud fordi de bliver fyret både i den offentlige sektor og af private arbejdsgivere som typisk

jo bare gør vilkårene endnu dårligere for de ældre på arbejdsmarkedet så skulle staten indføre en jobgaranti sådan at når

tilbudt arbejde i den offentlige sektor vi havde tidligere en ordning om servicejob og det er den vi vil genindføre for det vil nemlig gøre at ældre der ellers ville glide ud af arbejdsmarkedet og komme på efterløn bliver på arbejdsmarkedet og dermed bedre kan rekrutteres

befolkningen mener at folketingsmedlemmer og ministre skal have samme pensionsalder som alle andre

at man i øjeblikket er ved at hæve pensionsalderen for alle andre

omfattet af en tjenestemandspension og så folketingsmedlemmers

pensiontyper i dag

til at finansministeren jo har sagt og bebudet

skal følge præcis de samme principper der

arbejdsmarkedspensioner jo er aftalt mellem parterne og det skal folketinget ikke blande sig i men når folketinget blander sig i pensionsalderen på den måde at vi fjerner efterlønnen som er en pensionsmulighed og at vi sætter folkepensionsalderen op så må vi jo kigge på de parter der bestemmer vores løn og pensionsvilkår det er altså folketinget selv og derfor mener vi at det er helt rimeligt og det støttes altså af et bredt flertal i befolkningen

skal sætte vores pensionsalder